om at hun fra og med den sekstende april to tusind og elleve atter kan give møde i tinget manu sareens hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

i dag er der følgende anmeldelser økonomi og erhvervsministeren lovforslag

hundrede og ni og firs peter skaarup

hundrede og otte og tyve kamal qureshi

betragter jeg tingets samtykke som givet

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af pia olsen dyhr jens kirk bjarne laustsen ib poulsen tage leegaard bente dahl per clausen christian h hansen og pia christmas møller

afstemningen slutter for stemte en hundrede og ti imod stemte

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag

fire og fyrre af kim andersen peter skaarup tom behnke simon emil ammitzbøll og per ørum jørgensen

slutter for forslaget stemte tres

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og fyrre af karen hækkerup anne baastrup manu sareen og line barfod bortfaldet

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af kim andersen karen hækkerup peter skaarup meta fuglsang tom behnke manu sareen og simon emil ammitzbøll

for forslaget stemte en hundrede og syv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

afstemningen slutter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

vi endnu en tur i den finansielle lovgivning for at sikre at regler tilsyn og bestemmelser er optimalt indrettet

drejer det sig om tre elementer

et bedre tilsyn med de såkaldt herreløse pengetanke som er opstået ved at en finansiel virksomhed er blevet omdannet til et aktieselskab som viderefører den finansielle aktivitet og en forening som ejer aktieselskabet aktieselskabet er under tilsyn af finanstilsynet mens foreningen ikke er under det samme tilsyn for at sikre samme vilkår som hvis der i stedet var etableret en fond til at forestå ejerskabet indføres der med forslaget et tilsyn med foreningen der bliver tale om et såkaldt legalitetstilsyn som skal tilse at loven og vedtægterne overholdes men ikke en kontrol af de forretningsmæssige dispositioner og dermed sikres der en balance

ejendomsretten og ejernes ansvar og kompetencer anfægtes ikke og medlemsdemokratiet styrkes med forslaget med den internationale finanskrise og de problemer som den har påført den finansielle sektor har det vist sig at den konstruktion konstruktion der hidtil har været gældende for sparekasse og

den nuværende lovgivning stiller krav om at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en sparekassefond skal udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne

var at der skulle kunne udøves et aktivt ejerskab men det har jo desværre vist sig at konstruktionen ikke har været hensigtsmæssig i en række tilfælde hvor fonden og sparekasseaktieselskabets arbejde interesser og forpligtelser er blevet blandet godt og grundigt sammen i bestyrelseslokalerne vi har jo desværre set eksempler på at det har ført til at pengeinstitutter og fonde er gået

derfor lægges der op til at vi ændrer kravet til bestyrelsessammensætningen i sparekassefondene forslaget går ud på at det er mindretallet af medlemmerne af fonds eller foreningsbestyrelsen der kan udpeges og udgøre

medlemmerne af sparekasseaktieselskabets bestyrelse der må heller ikke være sammenfald på formandsposten

som den nuværende konstruktion jo desværre har givet anledning til i en række tilfælde hvor der har været tvivl om om om det har været fonden eller det har været aktieselskabet

forestået forskellige dispositioner og hvor som jeg sagde tidligere tingene lader til

være blevet blandet godt og grundigt sammen vi har tidligere her i folketinget behandlet forslag om ændringer i stemmeretsbegrænsningerne i andels og sparekasserne formålet med at ændre reglerne har været at sikre en større grad fleksibilitet en fleksibilitet der kunne være nødvendigt hvis en andels eller sparekasse måtte komme i en økonomisk vanskelig situation i et sådant tilfælde ville en kapitaltilførsel være en oplagt mulighed for at fremtidssikre andels eller sparekassen den tidligere præsenterede model gav dog anledning til en vis bekymring hos andels og sparekasserne der var en frygt for at modellen kunne give en investor mulighed for populært sagt at forgribe sig på reserverne i andels og sparekasserne

det lovforslag som vi behandlede tidligere i denne folketingssamling man efter en grundig dialog med de relevante aktører på området har vi nu fundet en løsning som tilgodeser begge formål nemlig mere fleksibilitet og en effektiv beskyttelse af reserverne derfor indeholder lovforslaget her en ophævelse af de lovbestemte stemmeretsbegrænsninger i andels og sparekasser i det tilfælde at reserverne eller den del af egenkapitalen der ikke er garanti eller andelskapital er mindre end tyve procent af egenkapitalen

vi optaget af at danskerne kan have tillid til de finansielle systemer krisen har vist at der på en række områder har været brug for at ændre reglerne både i form af bedre tilsyn og ændret lovgivning derfor støtter vi naturligvis dette forslag fra økonomi og erhvervsministeren vi ønsker ikke at en situation som

fonden skal kunne opstå igen de nuværende regler har til trods for de pæne formål vist sig at være uhensigtsmæssige derfor tager vi

vi glæder os også i venstre over at vi gennem en god dialog med branchen har fået sikret en større grad af fleksibilitet for andels og sparekasser som hvis det bliver nødvendigt lettere kan tiltrække sig den nødvendige kapital fra en

at en investor kan forgribe sig på reserverne som politikere

de opstår det er de udfordringer som vi helt konkret tager fat i med det lovforslag her det finder vi i venstre jo ganske fornuftigt og vi ser frem til at vi kan få de nye regler på plads til gavn for

også det er godt at der bliver indført en vis form for armslængdeafstand mellem ledelsen af fondene og bestyrelsen

men med det som det eneste lille

og konstaterer at blandt andet lokale pengeinstitutter i deres høringssvar har udtalt sig positivt

modellen ser fornuftig ud så med det forbehold at der under udvalgsbehandlingen dukker nye nye oplysninger eller kritik op af det ser

om vi har fundet den rigtige balance og det kan vi så støtte så er der spørgsmålet om en reel uafhængighed mellem sparekassefonde og selve sparekassen og tilsvarende andelskassefonde og andelskasser

det synes også at være helt fornuftigt at der hvis man vælger en fondskonstruktion

det såkaldte legalitetstilsyn med nogle af de her store fonde mellemformsorganisationer

en positiv modtagelse af

udformet på en sådan måde at der er respekt for

det betyder at det i hvert fald for os er helt afgørende at sikre at den foreningsstruktur

ikke kommer til at lide skade under den nye regulering

som er blevet oparbejdet på og som faktisk i dag bruges til at gøre

det danske samfund derfor har vi også noteret os at der

af regeringen i høringsnotatet men vi vil godt i

nøjere granskning også de steder hvor man ikke har imødekommet for at være sikre på at

vi skal være sikre på at det nye tilsyn vi indfører ikke bliver på bekostning af det som vi synes er vigtigt at værne om nemlig at der er en foreningsstruktur i de her fonde

måske skal man lige erindre om baggrunden for realdania som i virkeligheden er meget sørgelig forstået på den måde at vi engang havde et realkreditinstitut

realdanmark som var forbrugerejet og som ingen skulle tjene penge på men hvor

ejerne i virkeligheden beholdt pengene

stedet for på et tidspunkt at nedsætte lånerenten eller udbetale penge til

danske bank så blev der en stor pengekasse tilbage

som vi snakker om i dag men nu er

før selvejende realkreditvirksomhed

det ikke var private selskaber der skulle tjene til aktionærerne

et tilbageskridt men det ændrer jo ikke ved at når der så er sådan en pengekasse

så skal den selvfølgelig underlægges et tilsyn det er vi helt enige i så vi vil altså formentlig ende med at stemme for det her lovforslag der rejst en enkelt diskussion om andelskasser og andelsselskaber hvis ikke de er andelsselskaber hvad er andelskasserne så for en slags konstruktion

været nødvendigt at se på der har været meget stor debat om

som har baggrund i den finansielle sektor i efteråret var der også en del debat om hele konstruktionen omkring stemmeretsbegrænsningen for spare og andelskasser nu har vi ændret forslaget og jeg fornemmer er en bred tilslutning til det

i sparekassefondene tilsynet med foreningerne i den finansielle sektor indfører vi fordi medlemmerne i mange af de foreninger kun har begrænsede rettigheder både i forhold til formue og i forhold til valg af ledelse medlemmernes incitamenter til at udøve et aktivt medejerskab er begrænsede fordi deres økonomiske investering ofte er relativt lille derfor bliver det i de fleste tilfælde foreningernes ledelse

i medierne optrådt som de herreløses pengetanke det nye tilsyn skal derfor have særligt fokus på medlemsdemokratiet der vil være tale om et såkaldt legalitetstilsyn det vil sige at tilsynsmyndigheden blandt andet skal påse at loven og vedtægten overholdes der vil ikke være tale om kontrol af foreningernes forretningsmæssige dispositioner

god balance hvor vi sikrer en vis offentlig kontrol med de pågældende foreninger uden derved at gribe ind i ejendomsretten og ejernes ansvar og beføjelser

foreninger som udfører et godt stykke arbejde for alle mulige gode projekter

vil forslaget sikre en reel uafhængighed mellem fonden

det sker blandt andet ved nye regler om at bestyrelsen i sparekasseaktieselskabet højst kan udpege og udgøre under halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i sparekassefonden der må heller ikke være personsammenfald på formandsposten de foreslåede ændringer skal dæmme op for de uheldige situationer med kasketforvirring som har vist sig i en række af sparekassefondene før og under finanskrisen lovændringen skal samtidig sikre mulighed for et hensigtsmæssigt samarbejde mellem sparekassefonden og sparekasseaktieselskabet den foreslåede model sikrer derfor i et vist omfang den historisk tætte sammenhæng mellem sparekassefonden og

det stadig er muligt for sparekasseaktieselskabets bestyrelse at udpege op til halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i sparekassefondens bestyrelse

par konkrete spørgsmål fra herre jens christian lund og dem vil vi selvfølgelig besvare og gå i dialog om under

fondene udfører et vigtigt samfundsmæssigt stykke arbejde de er med til at give tilskud til projekter som virkelig skaber liv

forskellige dele af danmark det kan være inden for socialområdet kulturområdet

jeg har kendskab til rigtig mange projekter som har været fantastisk værdifulde for

danmark og for samfundet og som blandt andet realdania og mange andre har støttet

at vedtægterne overholdes så synes jeg måske at det er lidt upassende at vi

en aura af mistænksomhed over for fonde

at der bliver et legalitetstilsyn

dansk erhvervsliv vi har jo gennem de sidste

diskuteret vækst og etableringsmuligheder i det her land i lyset af den krise som

alle har mærket en krise som selvfølgelig også har sat sit præg på erhvervslivet og vi kan vel konstatere at

er kommet lettere igennem krisen end de små og mellemstore og derfor er det rigtig godt at vi nu her kommer med et forslag hvor netop de mange små og mellemstore virksomheder får en særlig god mulighed for at få et skub fremad dansk vækstkapital får med fem milliard kroner fra pensionskasserne mulighed for at gå ind og

at netop den danske erhvervsstruktur i høj grad er baseret på

de mange smv’er de fem milliard kroner er jeg overbevist om vil generere et måske tilsvarende beløb

den støtte til de små og mellemstore som vi jo alle

arbejde og de første penge kan komme ud

vigtigt at vi får en bestyrelse en bestyrelse som forstår at vi her

en gruppe af små og mellemstore virksomheder

fornuftig geografisk dækning men her afventer vi selvfølgelig

det er vigtigt i dag at fastslå at vi med lovforslaget her ændrer vækstfondens formålsbestemmelse

det præciseres at det også er eksisterende små og mellemstore virksomheder der kan komme i betragtning og altså ikke blot

det tror jeg der vil være meget meget stor tilfredshed med rundtomkring i landet

finansielle krise har set det har været vanskeligt netop for de mindre virksomheder at få den nødvendige kapitalindsprøjtning fra vores fra vores banker så derfor

og det betyder altså at såvel nye som eksisterende

virksomheder kan drage nytte af de låne og kautionsordninger samt øvrige finansieringsmuligheder der foreligger i regi af vækstfonden vækstfondens formål og aktiviteter er jo ikke begrænset til specifikke erhverv finansieringsmulighederne er tilgængelige for en bred målgruppe af virksomheder med vækstpotentiale for eksempel inden for industri handel og service og nye teknologibaserede

hensigten bag hele ideen med vækstfonden

det måtte give men jeg synes det også

understrege at der ikke lægges op til at ændre dokumentationskravene i forhold til det samfundsøkonomiske afkast af fondens ordninger når jeg lige akkurat sætter en tyk streg under

et stærkt øget bureaukrati det skal vi passe på med også i den her sag derfor

de initiativer der kommer i disse dage jeg noterede hvert fald med stor tilfredshed

et forhold der styrker de små og mellemstore virksomheder

hundrede og en og firs at give en håndsrækning

igen kan få sat gang i den danske økonomi

dansk erhvervsliv består jo i høj grad af virksomheder der betegnes som små og mellemstore ja faktisk

udgør de to tredjedele af alle virksomheder vi anerkender den store betydning af disse virksomheder og medvirker gerne til at sikre dem bedre udviklingsbetingelser udviklingsbetingelser der under gunstige omstændigheder kan medføre at nogle af virksomhederne

forhåbentlig alle kan vokse og give bedre beskæftigelse og indtjening til vores land når en sådan udvikling er ønskelig skyldes det bla

helt store virksomheder har en større robusthed og indtjeningsevne end smv’erne smv’erne som de små og mellemstore virksomheder jo populært kaldes det kan aflæses af de regnskaber der i øjeblikket offentliggøres

vi hilser det kapitalgrundlag der er stillet til rådighed fra ansvarlige investorer i pensionssektoren velkommen denne ansvarlighed står i skærende kontrast til det modsatte der prægede den finansielle sektors ageren forud for den finansielle krise der nærmest slog benene væk under erhvervs

det er sådan at det er ministeren der udpeger en bestyrelse

sammensætte en bestyrelse som overholder de spilleregler som

fem milliard kr som investorerne kommer med men det kan ministeren måske redegøre for i sin replik hertil

i forbindelse med behandlingen af l en hundrede og en og firs

om den kritik der til tider har været fremført over for vækstfonden om

blive videreført med den her konstruktion danmark har brug for investeringer over hele landet hvis vi skal modvirke den opdeling i centrum og periferi som i øjeblikket opleves så hårdt at det benævnes udkantsdanmark eller den rådne banan danmark har brug for en målrettet indsats

hænge sammen som et helt samfund før vi affolker eller dræner hele landsdele for beskæftigelsesmuligheder naturligvis skal det ske på et bæredygtigt grundlag men det bør sættes på samfundets dagsorden socialdemokraternes tilgang til behandlingen af l en hundrede og en og firs vil være positiv og kritisk

lovforslaget kan medføre muligheder

blandt aftaleparterne at kun en mindre del i parentes cirka tyve procent

investeringerne fra dansk vækstkapital kan rettes mod ventureområdet mens størsteparten skal gå til vækstvirksomheder herunder små og mellemstore

investerer en kroner i venturemarkedet skal der gå

brix kalder almindelige små og mellemstore virksomheder i det ganske danske land

gå og det er jo en ærlig sag

hver gang dansk vækstkapital investerer en kroner i nye

skal der bruges fire kroner på eksisterende virksomheder

det er jo netop i den type virksomheder de nye job skabes det er lige det som danmark har brug for og her ser vi også nogle af pejlemærkerne for hvor fremtidens arbejdspladser skal komme

i arbejdet med at skaffe finansiering sf synes derfor det er en god idé at udvide vækstfondens målgruppe til også at omfatte eksisterende virksomheder dog netop fortsat med fokus på finansiering af nye forretningsplaner

vækstfonden fastholder målet og det er nye projekter det er nye ideer og det er nye arbejdspladser

også det er en god idé at bringe pensionskapital i spil for at give de her virksomheder et skub i den rigtige retning

man ligesom føler at man med det her initiativ har kompenseret for den skat som fru carina christensen i indlæg rundt omkring har betegnet som meget skadelig i forhold til risikovillige investeringer

opgivet kampen for

i forhold til den effekt som iværksætterskatten har på præcis det som er lovforslagets formål her nemlig at skabe

markedsførte nemlig at man ønskede den afskaffet i

man opgivet fordi man ligesom lapper hullet som man selv har skabt

er lidt dumt hvis man mener at der er et problem og det tror jeg vi er enige om at man så graver hullet dybere med den ene hånd og

fylder lidt i med den anden hånd i stedet for samlet set at gøre det bedre

nogle ændringer i forhold til vækstfonden

til vækstfonden synes vi at det er ganske udmærket at formålet udvides så der også kan investeres i

eksisterende små og mellemstore virksomheder og også at det understreges at formålet jo altså er at supplere eksisterende finansieringsmarkeder

var tanken man skulle udfylde men men i stedet for måske har stået side om side med med andre aktører så det håber vi også

der skal være fokus på at styrke brugertilfredsheden det lyder fornuftigt

det er måske også især tilfredsheden hos dem som er gået forgæves man

det fremgår et andet sted i bemærkningerne at at der også vil blive mulighed for at investere i leasingselskaber det kan jeg måske synes virker lidt specielt men

mindre er vi positive over for den her udvidelse af vækstfondens formål så er der jo spørgsmålet om dansk vækstkapital

pensionskasserne som fortjener stor ros efter lange forhandlinger med regeringen som derefter førte endnu længere forhandlinger med dansk

vi ser rigtig spændende ud vi var også positive da regeringen først fremlagde tankerne så

også bakke op om jeg synes

end vækstfonden i de investeringer der er det er jo sådan en fund of funds altså hvor man investerer i andre fonde der så kan gå ud

et væsentligt afkast derfor undrer det mig at man vælger at lægge en

begrænsning som jeg læser det i bemærkningerne nemlig at og jeg citerer kun en mindre del

rettes mod ventureområdet mod ventureområdet jeg var bibragt den opfattelse at

der var problemer og at det var det vi ligesom adresserede men men

dansk vækstkapital som jo skal eksistere på helt private vilkår frie rammer

vurdere løbende hvor det er problemerne er frem for at have

hvilket formål særskilt skulle tjene

jo også notere sig at der står at

aftalen vil føre til et betydeligt bidrag til flere vækstvirksomheder i danmark

at slå det fast på forhånd idet det jo er et gennemstrømningsselskab hvor

man sige at hvor det her entydigt

et positivt tiltag der gavner mulighederne for at få risikovillig kapital til nye og til eksisterende virksomheder i danmark

jo et tiltag som må ses i sammenhæng med regeringens samlede politik på området og der har vi jo altså stadig væk en iværksætterskat på trods af både ministerens og den konservative

at man ønsker at fjerne den igen

en iværksætterskat der gør at det er mindre attraktivt

bidrage med kapital i danmark end

det er i vores nabolande eller konkurrerende lande som eksempelvis england

der er det jo uheldigt at man har lavet nogle skatteregler der gør

folk der har solgt virksomhed og har valgt ikke at trække pengene ud til privat forbrug men bevarer dem i et selskab

række begrænsninger med den nye

helt galt går det jo med den nye ordning som

må ses som en vækstpakke til revisionsbranchen

den er så kompliceret at man på forhånd advarer om at

bliver vanskelig at føre ud i livet min sidste pointe skal være den at

at man giver pensionsselskaberne som jo er involveret her mulighed for at investere en større del af deres portefølje i unoterede aktier

at gå op på eu grænsen på tredive procent i stedet for de nuværende ti procent med med de ord regner vi med at

sikkerhed for at det er en fornuftig produktion der sættes i gang jeg mener ikke at staten under nogen omstændigheder skal være med til

investere i produktioner eller understøtte investeringer i produktioner

det er min opfattelse at man skal holde sig langt væk fra giftproduktion man skal holde sig langt væk fra støtte til militærproduktion

vi mener at hvis man skal have

der skal stilles krav til demokrati på de virksomheder der støttes sådan at det ikke kun er en ejer der bestemmer men at de ansatte også har indflydelse og der skal stilles krav til hvordan overskuddet skal deles så det ikke kun er en ejer der scorer hele kassen men at de ansatte og samfundet også får del i overskuddet det er nogle principper vi har og det er derfor vi afviser de her helt generelle støtteordninger som på ingen måde understøtter den udvikling i samfundet

vi præciserer at vækstfondens målgruppe både omhandler iværksættere nye små og mellemstore virksomheder samt eksisterende små og mellemstore virksomheder vækstfondens formålsbestemmelse bliver i dag blandt andet tilgodeset gennem medfinansiering af virksomhedens gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter efter finanskrisen har iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplevet at blive begrænset i deres vækst og udviklingsaktivitet på grund af manglende adgang til kapital danske små og mellemstore virksomheder står for to tredjedele af beskæftigelsen og værdiskabelsen i den private sektor og samtidig er deres bidrag til værdiskabelsen højere end i de lande vi normalt sammenligner os med iværksættere

er således helt centrale for at få skabt vækst og beskæftigelse i den private sektor vi skal leve af udviklingen private beskæftigelse ikke den offentlige sektor ved at præcisere vækstfondens formålsbestemmelse bliver det tydeligt at vækstfonden skal fokusere på at fremme innovation og fornyelse i såvel iværksættervirksomheder som nye og eksisterende små og mellemstore virksomheder med lovforslaget sikres det således at disse virksomheder har mulighed for at kunne drage nytte af de låne og kautionsmuligheder samt øvrige finansieringsmuligheder der er i regi af vækstfonden ud over præcisering af formålsbestemmelsen udvides for det andet kredsen af finansieringsvirksomheder hvis finansiering kan blive sikret en garanti fra vækstfonden fremover vil

for eksempel leasingselskaber det var den radikale ordfører så også inde på

og andre finansieringsvirksomheder som tilvejebringer forskellige former for risikovillig fremmedkapital også kunne søge om en garanti fra vækstfonden det gælder fortsat at vækstfonden i sin vurdering af projekter og aktiviteter tager hensyn til om der kan forventes andet udbytte

medfinansiering end den rent privatøkonomiske fordel som den støttede virksomhed må antages at opnå hensigten bag det samfundsøkonomiske afkast fastholdes og videreføres vækstfonden får med lovforslaget samlet set at bredere fokus for sine aktiviteter på tværs af brancher og størrelsen af virksomheder til gavn for den samlede

to tusind og otte det drejer sig om følgende tre punkter for

finpudser vi kategoriseringen af besætninger i forhold til den obligatoriske sundhedsrådgivning helt konkret vil forbruget af antibiotika og dødeligheden i besætningen få betydning for hvilken rådgivningskategori den enkelte besætning placeres i det betyder at besætninger med et usædvanlig

dødelighed vil få flere obligatoriske sundhedsrådgivningsbesøg og offentlig velfærdskontrol i besætningen for det andet gives der mulighed for at påbydes en supplerende veterinærfaglig vurdering i besætninger der er under skærpet tilsyn det betyder at en anden dyrlæge end besætningsdyrlægen foretager en gennemgang af besætningens sundhedsforhold management med videre med henblik på at udarbejde en ny samlet handlingsplan der kan nedbringe antibiotikaforbruget

der mulighed for at kunne reducere belægningsgraden i de formentlig få tilfælde hvor en svineproducent ikke formår eller ikke ønsker at reducere antibiotikaforbruget til under grænseværdierne efter først at have modtaget et gult kort og dernæst at have været under skærpet tilsyn denne mulighed er altså en slags rødt kort som kan bruges i de allermest problematiske tilfælde til at sikre en reduktion i

veterinærforligets målsætninger om at nedbringe antibiotikaforbruget og dødeligheden i besætningerne

der er en række spørgsmål som vi vil stille under udvalgsarbejdet og som

belægningsgraden tror

er den fra deres egen gødning eller hvad er det er det systemerne der er indrettet forkert er det fordi der mangler halm eller er det

den holdning at når

at man kan blive påbudt noget ekstra rådgivning hvis det er at besætningsejeren eller driftslederen ikke arbejder aktivt med på at få sænket antibiotikaforbruget

set positivt det er et spørgsmål om hvordan man

det tidspunkt hvor det bliver købt og jeg tror faktisk der står noget ude i staldene som ikke er blevet brugt og det er

jeg kan forstå at man vil køre nogle retssager

der er nogle landmænd der har fået en gult kort ordning

allerede opfylder betingelserne fordi de

skiftet foder eller dyrlæge eller gjort noget andet

nedgang i forbruget af antibiotika så så det er sådan set fint nok

ordførertalen på vegne af herre rené christensen

forslag til lov om ændring af hold af dyr der indebærer ekstra

påbud om supplerende veterinærfaglig vurdering reduktion af maksimal belægningsgrad i svinebesætninger med højt antibiotikaforbrug

gult kort ordning som kan blive

rødt kort ordning lovforslaget tager for det første fat på at fastsætte hvordan overskridelse af grænseværdier for dødelighed og antibiotikaforbrug skal indgå i kontrolkonceptet for obligatorisk sundhedsrådgivning og dermed have betydning for hvilken rådgivningskategori en besætning skal placeres i i perioden to tusind og et til

ni har forbruget af antibiotika i landbruget desværre været konstant stigende stigningen udgjorde i perioden cirka fem og fyrre

og den holder vi fast i at antibiotikaforbruget skal falde med mindst ti procent frem til to tusind og tretten sammenlignet med tallene for to tusind og ni og at grænseværdien for dødelighed hos søer skal nedsættes til højst tyve procent i to tusind og tolv og til højst seksten procent i to tusind og tretten det skal ske ved at målrette indsatsen mod de besætninger som har de allerstørste udfordringer på området her er det vigtigt at det netop er de besætninger som har de største udfordringer dermed vil det flytte sig hurtigt i en positiv retning når disse få landmænd og deres og deres besætninger kommer på niveau med de andre besætninger

når vi har nået de nuværende målsætninger der skal også gøres opmærksom på at der i lovforslaget står mindst ti

vi skulle gerne se et kraftigt kontinuerligt fald også efter to tusind og tretten dansk folkeparti

vil følge udviklingen tæt også i forhold til hvordan det påvirker landbrugets konkurrenceevne vi mener ikke at

har behov for yderligere udgifter som ikke har en værdi for den enkelte landmand vi mener at

brugen af antibiotika dansk folkeparti vil som sagt følge udviklingen tæt

et meget stort forbrug af antibiotika

udtryk for at vi har et produktionssystem som ikke er i orden

have gjort det for et stykke tid siden

at den nu endelig tager fat på noget af det vi synes også

og bruge dem som rettesnor for

det er sådan set ikke mere end vi har set

stige i løbet af et år eller halvandet så

synes at man burde

anvende gult kort systemet

de besætninger der ligger over gennemsnittet og ikke kun for de allerstørste syndere det har vi lidt svært ved at forstå og

synes at det kun skal være de allerstørste syndere man skal tage fat

behandle sygdom hos mennesker

problemet er jo stort nok og derfor

godt hvis ministeren kunne forklare hvorfor man ikke har et højere ambitionsniveau

lovforslaget forbedret

problem i forbindelse med antibiotikaforbruget

til alle grisene selv om det måske kun er fem eller

der er syge jeg vil godt have ministerens svar på om ministeren virkelig synes at det er en forsvarlig måde at bekæmpe sygdomme på at man både

det er nok et område hvor jeg synes ministeren skulle se

findes et system som indebærer at vi behandler de syge dyr og kun de syge dyr

lovforslag følger op på de initiativer som blev startet op med indgåelsen af veterinærforliget som vi vedtog i foråret to tusind og ti

der er med de allerede gennemførte tiltag lagt op til at de besætninger som har den laveste sundhedsstatus det være sig i kraft af et højt

meget høj dødelighed bliver fulgt nøje

det giver god mening at besætningsejere som ligger i toppen med de to parametre som angivet

yderligere og bedre rådgivning lav sundhedsstatus medfører højere omkostninger og som følge deraf kraftig reduceret indtjening og det er vel ikke lige netop

med lovforslaget er der lagt op til en forbedret og styrket forebyggende indsats

lavere medicinforbrug og lavere dødelighed

ved at satse på de besætninger som har den laveste status kan man naturligvis særlig

på de hårdest pressede besætninger men der vil naturligvis konstant være fokus på hele erhvervet så den totale sundhedstilstand bliver væsentlig forbedret en høj

økonomien så det kan kun være i såvel erhvervets som samfundets interesse at få sat gang i en positiv udvikling det konservative

af antibiotika vi har

og det kan ikke alt sammen relateres til flere dyr

sygdomsudbrud i det hele taget med veterinærforliget har vi fået redskaber til at styre blandt andet antibiotikaforbruget gult kort ordningen er en følge af veterinærforliget vi skal kunne håndhæve de restriktioner der må sættes ind lovforslaget tager for det første sigte på at fastsætte hvordan overskridelse af grænseværdierne for dødelighed og antibiotikaforbrug skal indgå i kontrolkonceptet for obligatorisk sundhedsrådgivning og således have betydning for hvilken rådgivningskategori

gennem disse foranstaltninger kan styre antibiotikaforbruget så det ikke stiger uden sygdomsgrund

for alle de gode indlæg jeg må sige at det har været en god og konstruktiv debat selv om man ikke er deltager i veterinærforliget

bliver lavet af hensyn

dyrevelfærden dyresundheden og folkesundheden det er nødvendigt at vi tager hånd om den stigning i det veterinære forbrug af antibiotika som vi har set i det seneste årti og vi er også nødt til at gøre noget ved dødeligheden i de danske kvæg og svinebesætninger så med det lovforslag som vi debatterer her i dag

bliver grænseværdierne for antibiotikaforbrug og dødelighed en integreret del af den incitamentsstruktur for sundhedsrådgivning i kvæg og svinebesætninger som vi allerede kender i dag og på den måde sikrer vi at rådgivningsindsatsen især rettes mod de besætninger som har de største problemer med dyresundhed og dyrevelfærd samtidig styrker vi den forebyggende indsats og indfører et meget stærkt incitament for producenterne til at få gjort noget ved problemerne vi kan allerede nu se at indførelsen af gult kort og grænseværdier

i de danske svinebesætninger det handler derfor om at fastholde den positive udvikling og for at sikre at vi får alle med er det nødvendigt at implementere de initiativer der er beskrevet i

gerne sige at

en straf det er et påbud

få antibiotikaforbruget i den pågældende besætning til at falde

når man får det gule kort er heller ikke en bøde det er et administrativt gebyr

til at finde de her besætninger og uddele

på gennemsnittet jeg vil sige at med den grænse vi har valgt her har vi fat i ti procent af besætningerne men variationerne

mellem de enkelte besætninger i antibiotikaforbruget er så stort at de ti procent står for fem og tyve procent af antibiotikaforbruget så vi vil og det kan vi jo allerede se nu

de steder hvor der er et meget stort forbrug og jeg understreger at det her er dynamiske grænser så rejser herre kristen touborg spørgsmålet om flokbehandlinger

flere gange her i folketingssalen vi har vendt det flere gange under samråd og alle steder svarer jeg det samme at under epidemiske sygdomme i en besætning kan det være en fordel at komme foran

lave en flokbehandling men det er selvfølgelig en veterinærfaglig vurdering

det her kan komme på tale men jeg har fuld tiltro til at de nye tiltag i samspil med de initiativer som regeringen og partierne bag veterinærforliget

vil medføre en reduktion i dødeligheden og

svine og kvægbesætninger og med disse ord

ser jeg frem til udvalgsbehandlingen af forslaget

og den tidligere ministers

er derfor kvitterer vi også for at der trods alt sker noget

det område men noget af det som landmænd og

et lag oven på og de siger at det er uhensigtsmæssigt og

redegjorde også lidt for det gule kort men jeg synes jo at

kommer de og siger at det virker som lovgivning med tilbagevirkende kraft fordi

det jo være at der skal strammes lidt op

producenternes dyrlægernes apotekernes

det såkaldte vetstat er alt sammen

når vi skal finde dem der har

vi nødt til at benytte de foreliggende tal det viste sig

på grundlag af de registreringer vi har

set glade for at vi også med gult kort ordningen

får alle de her registreringer

alle der siden den første august sidste år i sammenhængende ni måneder

man havde det på plads da det første brev kom ud

ud fra det rent faktiske forbrug altså

det må være sådan at det er bedre

men jeg tror der er behov for at kigge på registreringen generelt

i det her og vi må bare konstatere

vi har haft utrolig mange gange og svaret er stadig væk det samme

mange der måtte gå bort fra flokbehandling

været den veterinærfaglige begrundelse som jeg som jeg nævnte

det kan der være derfor har sf heller ikke på noget tidspunkt

at give det svar når man

ved at halvfjerds procent af al

i svinebesætningerne det bliver brugt til flokmedicinering

ministeren jo også give udtryk for at

der bruger flokmedicinering

her er et stort behov for antibiotika for at klare de problemer der er i besætningen så hjælper det ikke at sige at de nu skal mødes en gang hver uge i stedet for en gang hver sjette uge og bekræfte hinanden i at der her er et stort behov

at de to skal spørge hinanden ad hvorfor har vi så stort et behov hvad kan vi gøre for generelt

krav til at reducere forbruget og det viser sig sådan set at det har den helt rigtige effekt jeg har ikke brugt terminologien i helt særlige

der kan være veterinærfaglige begrundelser for at flokbehandle men jeg er sikker på

en minister der bare havde en lille smule ambition

det her område og

bekræfte

halvfjerds procent af al antibiotikaen

det ville være rigtig godt at komme ind og få styr på og hvis ministeren ikke vil have at man skal have en dyrlæge indover hver gang inden

der ligger øverst altså de værste ti

gøre det her på det hjælper ikke at tvinge to mennesker der i mange år har været enige om

stort antibiotikaforbrug til at mødes nogle flere gange og herre kristen touborg er jo enig med mig i at et forbud heller ikke er vejen for der kan være begrundelser for derfor er den her metode den der giver de mest positive resultater

en kort periode giver et

jeg det som vedtaget det er vedtaget jeg skal her udsætte

det genoptages i dag klokken tretten og

herre michael aastrup jensen som

det skete under første verdenskrig i vinteren nitten

siden lod de stridende parter disse våben regne ned over deres modstandere der for manges vedkommende led en smertefuld død siden udviklede og oparbejdede hære overalt på kloden enorme mængder af disse makabre våben våben der skulle gøre modstanderen ukampdygtig

værre er har vi også set grufulde eksempler på civile der er blevet angrebet med kemiske våben

om bord på disse fly var en dødbringende last en cocktail af nogle af verdens farligste kemiske våben denne last lod de regne ned over byen halabja som de med et slag forvandlede til et inferno af giftig røg og døde mennesker op imod fem tusind mennesker mænd kvinder og børn døde mens hen imod titusind blev såret og siden er adskillige tusinder døde som en følge af angrebet

misdannede børn er nogen i tvivl om hvorfor vi behøver konventionen om forbud mod kemiske våben bør man læse noget mere om den tragedie

er en klar påmindelse om at kemiske våben er modbydelige og at vi for alt i verden må forhindre at gale diktatorer eller fundamentalister med ondt i sinde kan lægge deres hænder på disse våben

har reduceret den samlede beholdning med næsten to og tres

for inspektion af og kontrol med de her faciliteter er et væsentligt element i kampen mod spredning af kemiske våben også i danmark er vi nødt til at føre kontrol for kemiske stoffer tiltænkt fredelige formål kan i de forkerte hænder være decideret dødbringende nærværende lovforslag justerer kravet til godkendelse af virksomheder der arbejder med stoffer omfattet af konventionen de fremover være forpligtet til på eget initiativ at indberette de nødvendige oplysninger til økonomi og erhvervsministeriet desuden medfører lovændringen et krav om en særlig godkendelse af de virksomheder der anvender stoffer

vi ønsker for alt i verden at undgå en ny massakre som den i irak eller at fundamentalister en dag bruger disse stoffer i et decideret terrorangreb mod vestlige demokratier venstre kan derfor støtte dette lovforslag idet vi lægger vægt på at danmark og det internationale samfund gør alt hvad vi kan for at forhindre at disse farlige stoffer falder i de forkerte hænder og anvendes til at sprede død

det arbejde vi hat set i fn som er vigtigt og godt i den her sammenhæng jo nok i virkeligheden blev aktualiseret af den meget tragiske begivenhed i nitten

otte og firs hvor saddam hussein brugte kemiske våben mod

det er udmærket og det er helt på sin plads at have

en konvention fra fn om begrænsning af brugen af kemiske våben det har vi jo i danmark primært i den såkaldte våbenlov og derudover er

en bestemmelse i fn konventionen om kontrol med den civile anvendelse af de her stoffer de stoffer optræder på en liste i konventionen det der hedder liste en og sandheden er at

de kan bruges direkte som kemiske våben derfor er man nødt til at holde øje med den civile anvendelse af de her kemiske stoffer og det

som konventionen så i virkeligheden sigter mod og det

ændre den praksis der er hvor virksomhederne i virkeligheden skal stille information til rådighed hvis de bliver bedt om det nu ændrer vi det sådan at de i

indsende de her informationer hvis det er sådan at de arbejder med nogle af de kemiske stoffer der optræder på

meget meget relevant sandheden er jo at selv om der måske ikke er

at feje for egen dør så vi også kan kræve at andre lande

jeg sige at socialdemokraterne støtter det her lovforslag og jeg er blevet bedt om på vegne af det radikale venstre og sf da deres

så vil jeg sige ganske kort at

de senere år er blevet meget opmærksom på fn konventioner nok mere end vi måske har været tidligere eller burde have været tidligere

og pincet og er sikre på at den er uomtvistelig rigtig og derfor

det drejer sig om af hvordan danmark bedst opfylder konventionen også for det civile erhvervsliv så dansk folkeparti støtter

lovmæssige grundlag for at efterleve fns udmærkede konvention om forbud mod udvikling fremstilling oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse de kemiske våben er afskyelige og klassificerers af fn som masseødelæggelsesvåben konventionen

tidligere nævnt åbnet for undertegnelse i januar nitten tre og halvfems og trådte i kraft i april syv og halvfems og danmark ratificerede

at udvikle fremstille erhverve oplagre og

anvende kemiske våben og desuden forbyder konventionen at overføre kemiske våben til nogle eller bistå eller opmuntre andre til aktiviteter som er forbudt ifølge konventionen konventionen indeholder et kontrolsystem for kemikalier som kan anvendes til fremstilling af kemiske våben men den giver også mulighed for at der til lovlige formål kan anvendes en vis begrænset produktionsdel men virksomheder og institutioner der arbejder med sådanne kemikalier kan blive genstand for inspektioner

til at overvåge det er der en international organisation

der overvåger det og i danmark er det erhvervs og byggestyrelsen under økonomi og erhvervsministeriet der har det overordnede tilsyn så alt i alt en udmærket

fn konvention og et godt

diskussion om saddam husseins brug af giftgas mod kurderne i sin tid og det er yderst relevant for det var en af de grimmeste nyere anvendelser af giftgas

irakkrigen der vil jeg så bare sige at på det tidspunkt hvor saddam hussein fik giftgassen og brugte den var saddam hussein ven med vesten

historien når vi skal være opmærksomme på hvad vi har gjort forkert i historien

i dag der vil forsvare den optræden som der i virkeligheden var

var vores bad guy som det hedder og derfor ikke enhedslistens men usas og danmarks

stod ude på pladsen og demonstrerede mod saddam hussein mens der ikke lød et kvæk fra det danske folketing så så bare lige dette når når man lagde

af lovgivningen om kemiske våben

det er væsentligt at få understreget her ved førstebehandlingen at den konvention vi har om kemiske våben jo nyder bred støtte

betragtes som en af succeshistorierne i international nedrustning vi støtter fuldt ud op om konventionen og det er vigtigt at vi til fulde lever op til vores forpligtelser den mangel der har vist sig at være i lovgivningen må betragtes som værende en konsekvens af den udvikling vi ser i industrien denne udvikling fører så undertiden til at der er behov for at komme med lovgivningsmæssige svar

lovgivningen på området så vi kan sikre os at danmark gør sit til at kemivåbenkonventionens målsætninger

fuldt og helt den håndtering af sagen er blevet modtaget positivt i kemivåbenorganisationen hvor sagen er blevet drøftet en vedtagelse af dette lovforslag om ændring af loven om erklæring inspektioner og kontrol vil udgøre et meget

enkelhed ud på at styrke incitamenterne i den forebyggende indsats

den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet af dels et fast grundbidrag dels et aktivitetsafhængigt bidrag det betyder at kommunerne ud over at betale et aktivitetsafhængigt bidrag for hver behandling som borgeren modtager også i dag betaler et fast beløb per borger uanset så at sige hvor god den enkelte kommune er til at forbedre

i venstre vil vi i øvrigt meget gerne kvittere for kommunernes positive modtagelse af lovforslaget

meget tilfredse med at kommunernes landsforening støtter forslaget om at øge den aktivitetsafhængige del af medfinansieringen ligesom kl i øvrigt støtter forslaget om et loft over den enkelte

i forhold til regionerne skal det i øvrigt nævnes at der med lovforslaget foreslås en midlertidig kompensationsordning der neutraliserer de beregnede byrdefordelingsmæssige virkninger hos regionerne ved omlægningen i forbindelse med høringen af lovforslaget er det dog heller ingen hemmelighed at kommunernes landsforening har haft en række betænkeligheder ved enkelte delelementer i lovforslaget for eksempel har nogle kommuner været nervøse for om ændringen af den kommunale medfinansiering kunne betyde uforudsete store ekstraregninger til kommunerne hvormed man fra kl’s side har haft et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed på den baggrund vil vi gerne i venstre kvittere for at ministeren allerede inden udvalgsbehandlingen har været særdeles lydhør over for kommunernes bemærkninger til lovforslaget jeg noterede mig

at kommunernes landsforening i går eftermiddags udsendte en pressemeddelelse på baggrund af at regeringen og kl havde drøftet lovforslaget og at det var lykkedes parterne at opnå enighed om at regeringen nu stiller et ændringsforslag så kommunerne får større økonomisk sikkerhed og således at de væsentligste kommunale synspunkter nu bliver imødekommet vi er derfor alt i alt i venstre yderst tilfredse med at man er blevet enig om

række ændringsforslag som imødekommer de væsentligste bemærkninger fra kommunerne og jeg skal på den baggrund meddele at vi i venstre kan støtte det fremsatte lovforslag

ser frem til den videre udvalgsbehandling herunder behandlingen af de ændringsforslag som regeringen agter at søge tilslutning til og som jeg håber vi kan få et godt samarbejde

brugerbetalingsinstrumentet er jo det som man her

hundrede

laver altså en hundrede procents aktivitetsstyring frygter venstres ordfører ikke at

som eksempelvis har få unge men mange ældre og måske

et direkte incitament til altid at gøre det bedre og nu er der jo med de ændringsforslag som regeringen agter at søge tilslutning til indbygget det at man vil sikre kommunerne en større budgetsikkerhed

skal hive mange flere penge op af kommunekassen end

en ekstra tilskyndelse til at levere den rigtige indsats på de områder hvor der er et betydeligt potentiale til for eksempel

men det er først og fremmest godt for de mennesker det handler om fordi det betyder at de

man har for at komme på sygehuset og at vi kan se nogle geografiske store

det er sådan i dagens danmark at der er nogle kommuner som vil få nogle store udgifter til sundhedsvæsenet

som fru julie skovsby har foran sig

må man jo også gå ind og se på

for at forebygge unødvendige genindlæggelser og dermed også sikre en bedre kvalitet i forhold til de ældre medicinske patienter det synes vi er positivt

med det her lovforslag og vi vil meget gerne i venstre kvittere for at landets kommuner bakker op om det her og også synes at det er en rigtig god idé og at der er betydelige perspektiver i det her arbejde som vi nu sætter turbo på med de ændringer der er

mere hospitalskrævende end hvis man har en

kan man ikke risikere så skaber en ond cirkel hvor de kommuner

lav indkomst bliver hårdere ramt

er nødt til at spare på for eksempel uddannelse børnepasning og

en ond cirkel selv om man tager nogle forskellige forbehold

det er er de to mest afgørende faktorer

som ikke har uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet

indlægger et loft som også giver den kommune budgetsikkerhed men samtidig skal den kommune som har borgere som måske forbruger en større

have nøjagtig den samme fordel som andre kommuner

forebygge nogle af de her ting dermed synes vi jo ikke at der skal være forskel på incitamenterne kommunerne

imellem alle skal jo have et incitament til at gøre

den socialdemokratiske formand for kommunerne

at der er en meget klar sammenhæng mellem indkomst tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse

venstres ordfører anerkender så også at de kommuner

lav indkomst lav uddannelse og ringe

har lettere ved at ramme loftet

dårligst stillet befolkningsgruppe sammenlignet

godt stillet befolkningsgruppe det vil sige at det her forslag altså gør uligheden i sundhedsvæsenet endnu større gør uligheden i samfundet endnu større selv om der er taget nogle forskellige hensyn så vil det være sådan det har ordføreren

det er jo blandt andet nogle af de kommuner som herre rasmus prehn indirekte omtaler

flere penge i kassen samtidig med at de

et incitament ligesom alle andre til at satse

man går ind på kldk og læser pressemeddelelsen hvor det jo fremgår

fra kommunernes side kvitterer for at der nu

nogle ændringsforslag som imødekommer de væsentligste punkter for kommunerne dermed er der

kommunernes landsforening udtalte om det her forslag

det er vigtigt med mere fokus på forebyggelse

det er en rigtig tankegang at holde patienterne ude af sygehusene

for kommunekassen det vil glæde mig hvis vi i det videre udvalgsarbejde kunne samarbejde med socialdemokraterne om at det som den socialdemokratiske formand for kommunernes

uddannelsesniveau og hvordan ens sundhed er vi har tidligere set undersøgelser der viser at der kan være over ti års forskel i forventet levetid afhængigt af om man er fra et af de fattige områder eller et af de rige områder bare inden for københavns kommune vi har tidligere fået svar fra

kommunale brugerbetalinger på sundhed fordeler sig og det med en meget høj kommunal brugerbetaling på sundhed i de fattige kommuner

meget lav kommunal brugerbetaling på sundhed i de rige kommuner så anerkender venstre

hvis vi snakker om ulighed i sundhed er punkt en uddannelsesniveauet og punkt to om man har tilknytning til arbejdsmarkedet

man går ind og læser referatet fra salen bagefter for så vil man kunne se at jeg nu

hvor stor en risiko man har for at være forbruger af sundhedsvæsenet og i hvilket omfang

at der med lovforslaget her er den indbyggede justering af bloktilskuddet som betyder at de kommuner hvis befolkning har et lavere uddannelsesniveau end eksempelvis

et højere bloktilskud som gør at de får flere penge og samtidig

være ked af det hvis det var sådan at de kommuner som har et stort potentiale for at hjælpe nogle borgere og gøre det bedre ikke skulle have et incitament

at kommunerne skal sørge for at der kommer praktikpladser at der kommer bedre vilkår på erhvervsskolerne der

under staten og hvor regeringen har skåret ned igennem flere år hvordan er det helt præcis at kommunerne dér skal sikre

de om ti eller tyve år ikke vil belaste kommunens økonomi på al den brugerbetaling der nu er indført

halvfjerds millioner regninger der skulle sendes rundt i systemet

to tusind og elleve bruger flere penge på uddannelse end vi gjorde i to tusind og ti

den påstand vi konstant skal høre på her i folketingssalen bliver ikke mere sand af at blive gentaget

som kommunerne i deres modtagelse af forslaget har lagt vægt på tværtimod har man jo sagt

er det rigtige spor det er rigtigt at det skal kunne betale sig for kommunekassen at man holder sine borgere ude af sygehuset ved at man sætter ind med den forebyggende indsats og det er det vi kvitterer for

kommunerne og nu så også regeringen i forhold til hvad det er

som loven om regionernes finansiering ville blive vedtaget af et meget snævert flertal

brugerbetalingsinstrumentet

øget bureaukrati og papirarbejde ukontrollerbare udgiftsstigninger i vores sundhedsvæsen

forebyggelsesområde under kommunerne med risiko for at ulighed mellem kommunerne ville vokse

i folketinget og nu vil råde bod på nogle af kommunalreformens fejl men desværre nej

indført med kommunalreformen i to tusind og syv

ville kommunerne blive langt bedre til at forebygge sygdom

regeringen tror

at nogen som helst undersøgelser eller søgt at få dokumentation for om kommunalreformens økonomistyring rent faktisk virker

åbenbart passivt lægger stemmer til

resultatet er

lovforslag baseret på mavefornemmelser

om en hundrede procents aktivitetsstyring vender den tunge ende nedad sagt med andre ord de kommuner hvis borgere er mest syge hvis borgere

og forebyggelse bliver de kommuner som taber

ikke fører til budgetusikkerhed hos kommunerne

med få unge men mange ældre borgere

borgere som efter et hårdt arbejdsliv

sikre

kommer rigtige penge ud til kommunerne til forebyggelse

for samtlige sygehusindlæggelser det er et nyt spørgsmål

som kommunen ikke har en jordisk chance for at forebygge

havearbejdet som ender med en tur til skadestuen

forebygge det kan eksempelvis være en vellykket

inkluderet i dette lovforslag

jeg kan forstå at regeringen og kl er blevet enige om nogle ændringsforslag

men vi har endnu ikke set de konkrete

skovsby jo også inde på

ordførerens

vinder på den her

ser ud til at vinde godt tolv million kroner på det

godt fem million kroner for bare at tage et par eksempler

et stort behov for

taber for det vi har diskuteret

debatten indtil videre

mange ældre borgere med stort stort behov for

der kendetegner udkantskommuner

det direkte aktivitetsstyret så er det hver eneste gang en borger

ryger ind og ud af sygehusene netop fordi

og pengene så selvfølgelig følger patienterne fra regionens pengekasser

det forebyggende arbejde i kommunerne

af sundhedssystemet

at kommunerne ikke får en ekstra stor regning fra regionerne

er jo en sammenhæng mellem tilknytningen til arbejdsmarkedet ens uddannelsesniveau ens indtægt og ens sundhed

kommuner som vil få flere penge

for nogle kommuner der vil få færre penge ud af det her forslag ja

kommuner som har borgere

særlig ofte skal indlægges på sygehusene

hvordan udkantskommunerne skal klare sig

udfordring med det her forslag

at uddannelsesniveau og andet skulle vinde ved

udkantskommuner sådan som det blev kaldt men

stedet nu man er imod det må man jo skylde et svar på

flere penge

flere penge så er der nogle kommuner der kommer til at tabe

for at det her kommer til at virke det havde man ikke dengang man lavede lovgivningen under kommunalreformen

ikke brugt årene til at få yderligere dokumentation man går bare længere ud ad den samme vej

jo i stedet for

ønsker vi at afsætte to milliard kroner til forebyggelse det er en del af vores en fair løsning og det ville gøre at kommunerne ville kunne lave den her forebyggelse og det ville gøre at pengene ville komme ud og

man ville kunne iværksætte nogle af alle de gode tiltag som vi ved virker om det her virker

at skelne mellem plusser og minusser hvis man går ind og kigger i

nogle kommuner som får en positiv gevinst i form af mere i udligning

gøre noget bedre det er blandt andet lolland ærø fanø

tilgodeset i form af udligning ved ændringen af det her

og så også en uddybning af

vinder på det her

skulle være en af de kommuner der fik flere penge til forebyggelse

er utrolig vigtigt og det er jo derfor at vi socialdemokrater har afsat to milliard kroner i vores

lægges der jo op til at udmønte en del af den aftale som

indgået i forbindelse med finanslovaftalen for to tusind og elleve vi har jo haft en arbejdsgruppe nedsat som har

et bud på hvordan man kunne styrke det kommunale incitament til

at få hjemtaget færdigbehandlede patienter fra sygehusene

forslaget til behandling her i dag og det er jo sådan at det indebærer

at det kommunale aktivitetsbestemte bidrag øges ganske markant og at det kommunale grundbidrag

initiativ lægges op til at vi skal sikre

stort økonomisk incitament i kommunerne til

sørge for at give dem den rette pleje og omsorg

og de skal også sætte ind med omfattende initiativer omkring forebyggelse over for

et økonomisk incitament

som ingenting i realiteten ville stå med en opgave som ville betyde

de her såkaldte svingdørspatienter

måske er ældre medicinske patienter som kommer ind på et sygehus og hvor man så ikke

et besparelsesforslag sådan som nogle måske har givet udtryk for

regionernes budgetter over på kommunernes budgetter og det har vi

vi tror på at det her vil være til gavn og glæde

det vil medføre en stor tilskyndelse til en effektiv plejeindsats og sætte fokus på forebyggelse i de danske kommuner jeg synes det er værd at påpege i samme forbindelse at det her forslag

ingen måde har en geografisk effekt som gør

sådan som socialdemokraternes ordfører var inde på

markant dårligere stillet efter det her lovforslags vedtagelse og heller ikke set i forhold til folks uddannelsesbaggrund generelt i de enkelte kommuner tværtimod kan man faktisk se at en lang række af de såkaldte udkantskommuner står til at vinde økonomisk set på

det her forslag og at der så sent som i går er blevet indgået en aftale hvor man klart definerer en række

det er nogle initiativer som er kommet på plads mellem kls socialdemokratiske ledelse

regeringen her i landet

er selvfølgelig glade for at kommunerne gerne vil være aktive og positive medspillere

som jo måske ikke har betalt et lige så stort bidrag

det der hedder grundbidraget altså bidraget per indbygger i kommunen som de store kommuner har

i to tusind og tolv

op til den enkelte politiker at sætte sig ind i forud for for behandlingen her i folketinget men der er selvfølgelig

og så er der en lang række købstæder som selvfølgelig også

både taber og vinder på det men generelt er der ikke noget billede af

grundbidraget som jo er en beregning

hvordan hænger det sammen

vinder på den her opgave eksempelvis ser aalborg kommune ifølge tallene

at kunne få tre og tredive million kroner ud den anden vej

de kommuner der så taber på det er en lang række forskellige kommuner og

sikre en bedre udnyttelse af de

på landets sygehuse for de har måske lidt flere penge

et rationale ved at få en bedre drift på at have større fokus på at få hjemtaget de her patienter fra sygehusene straks når de er færdigbehandlet og dermed også sikre at man ikke får så mange af de ældre medicinske patienter til at blive svingdørspatienter som kører ind og ud af sygehusene og tilbage i aflastning på et plejecenter

ligger i det her så det er ikke sådan at man bare kan sige

er de små byer det er faktisk et miks men jeg vil anbefale ordføreren at læse de notater

fuldt ud begejstring

så vil jeg gerne sige at det er glædeligt

der nærmest fik det til at lyde som om alle kommuner er vindere

tabere

mest sygdom også skal rammes hårdest

slå fast det er ikke et besparelsesforslag

og så videre det ligger slet ikke i det her lovforslag vil

lidt bange når en socialdemokrat begynder at rose

det tror jeg også at en kommunalordfører som herre rasmus

pengeposer fra en organisation og giver dem til en anden organisation

danske regioner og giver dem til kommunerne

også opgaver med og det er selvfølgelig ikke noget

jo altså sådan at når vi som politikere skal tage et ansvar skal vi selvfølgelig også kunne stå på

beslutninger som vi tager

synes jeg absolut er værd at stå på mål for og det undrer mig lidt og det skuffer mig faktisk lidt at socialdemokraterne ikke vil støtte et forslag som hele kl’s bestyrelse som er ledet af en god gammel og hæderlig socialdemokrat

det kan jeg få ind i min nøddeskal at socialdemokraterne ikke kan støtte

samlet set bliver færre penge til sundhed

betaler for sundhedsvæsenet

er det der er princippet hvis man gør det mere

så betyder det jo også at dem der er mest syge skal betale mest

er jo det der ligger i det her de kommuner der har mange

reformer og lovinitiativer vi kommer med her i folketinget hvis det skal såkaldt dut udlignes

kommuner og regioner men jeg vil gerne sige den aktivitetsbestemte indsats

tilskyndelse til at gå ind og kigge

endnu bedre for

forebyggelsesindsats sat på skinner

kan gøre for at gøre plejeindsatsen bedre

og dermed reelt koster flere og flere penge derfor

vi kommer til at få langt langt mere kvalitet for de samme penge og det synes vi faktisk at socialdemokraterne burde anerkende

de største udgifter til netop

det kan en kommune jo ikke ændre på over en nat ved at igangsætte et eller andet forebyggelsestiltag det er jo ikke sådan

borgerne sådan automatisk bliver raske fordi man går i gang med ét forebyggelsestiltag

som har problemerne inde på livet af forskellige årsager

at regeringen og tiltro til at lige netop

forebyggelse men de kan jo se på bundlinjen at sundhedsudgifterne stadig stiger

kommer yderligere til lige ved det her findes der nogen som helst andre steder i verden eksempler på at lige netop det her med at incitamenter skulle hjælpe noget

de sundhedsbudgetter selvfølgelig er

på medicin og at man bliver i stand til

at behandle og efterbehandle flere og flere patienter det håber jeg at en sundhedsordfører efter så mange år i folketinget

også gerne sige at jeg simpelt hen ikke køber argumentet med at man kan lave en parallel mellem det her og så hvilke grupper af borgere der bor i de enkelte kommuner

med det her lovforslag lolland

en af de kommuner der har den højeste arbejdsfrekvens i danmark og

har den laveste gennemsnitsalder i danmark

en af de kommuner der har den største uddannelsesgrad i danmark

en negativ økonomi for især vestegnskommunerne og

kommuner så selv om man kan fremhæve lolland kommune som ét eksempel

andre kommuner som vil miste på det her

der findes ingen beviser rundtomkring i verden

at det her skulle være noget der virker

at vi bør evaluere det på et tidspunkt punkt 2

som virker i stedet for at straffe kommunerne for ikke at gøre det ene og

et eksempel på at det har kommunerne ingen indflydelse på i det store samlede billede kommunerne vil opleve at udgifterne stiger næsten uanset hvad de gør på forebyggelsesområdet

jeg synes det var en stor sort snak

går slet ikke det her er ikke en straf over for kommunerne sådan som

større fokus på at hindre svingdørspatienter det burde også være socialdemokratisk kernepolitik

det faktisk er et ganske fornuftigt forslag

men man har altså valgt at sige ja tak

det synes jeg lige at alle socialdemokrater

socialdemokrater er nogle der er flyttet ud i kommunerne

jeg og sf hellere ville end politisk handling på forebyggelsesområdet

i alt for mange år er forebyggelsen altså blevet groft nedprioriteret

selv om vi jo rent faktisk ved at der er tyvetusind danskere

om året af sygdomme vi rent faktisk kunne have undgået samtidig ved vi at antallet af kronisk syge danskere stiger med hastige skridt

på vej mod de to millioner kronisk syge i det her land sygdomsbehandling sygefravær førtidspension og tabt arbejdsfortjeneste stiger i et omfang

det er jo og det har jeg lært herinde vigtigt at fokusere på de positive ting i livet og derfor tilkendegiver vi

er positivt at regeringen er begyndt at interessere sig lidt for at der er penge at spare ved at forebygge men når det er sagt

er det lidt svært at finde flere positive ord jeg ked af at sige det men regeringens medfinansieringsmodel har fra dag et været én stor fejl vi er ikke kommet et skridt nærmere mere forebyggelse

den ændring som regeringen nu kommer med forslag til er dømt til at mislykkes på forhånd og der er ingen viden og evidens

kassetænkning i kommunerne

færre penge til at løse velfærdsopgaverne for alt efter hvilket loft der bliver lagt ind regeringen straffer jo med det her forslag de kommuner

det er ikke en rimelig måde at gøre det på det her er helt vilkårligt man kan se hvis man ønsker det

der kun er ét klart billede nemlig at de fire store kommuner vinder på det her ellers er det et meget broget billede

sf ønsker altså at vi får en helt ny medfinansieringsmodel hvor kommunerne får pengene øremærket til forebyggelse og en markant forøgelse en model hvor kommunerne kun er forpligtet

at betale for det de rent faktisk kan forebygge

at forebygge graviditeter jeg ved ikke rigtig jeg synes næsten

derfor skal vi altså finde en helt anden model for den finansiering og kommunerne skal

også have en gevinst hvis de laver et ordentligt stykke arbejde på det forebyggende område

ude i kommunerne det er jo sådan at det samlede beløb

at den måde kommunerne betaler på udregner vi jo i

om at man skal betale noget mere

fordi man skal betale noget mere per behandling som kommune

gør de endnu mere på behandlingssiden

ved vi at kommunerne har en lille chance for det første år få del i en eventuel gevinst til gengæld kan man også se af det her forslag at den fordel forsvinder lige så snart man skal til at lave økonomiforhandlinger

er det altså nødvendigt at sige at når man i den her sammenhæng taler om øget bureaukratisering

at der skal være betalingsordninger mellem kommuner og og regioner og

her lægger altså faktisk op til at det skal videreudvikles hvordan det

kan jeg ikke sige i dag til gengæld kan jeg sige at det er lidt af en skuffelse at de konservative ikke vil være i stand til at prøve at gå den anden vej nemlig

i den situation hvis hvis vedkommende stod heroppe at vedkommende også ville sige hvad de konservative mente

aldrig drømme om i den sammenhæng at kalde det for

jeg kan til gengæld sige at den viden som jeg har har har jeg igennem mange års arbejde

sygehusvæsenet igennem tyve år jeg ved faktisk noget om hvordan man både forebygger

skaber et øget behandlingsbehov og jeg kan konstatere at det der ligger i det her forslag er hvis det endelig vil noget

en meget høj grad af tillid til at kommunerne handler fornuftigt men de handler jo altså fornuftigt ud fra de præmisser som et folketingsflertal lægger og det er jo ikke det samme som at det var de præmisser de selv ønskede

træffer beslutninger ud fra det grundlag som bliver lagt her det er ikke det samme

at det var det grundlag de ville have hvis det var dem selv der bestemte derfor er der ingen tvivl om at kommunerne jo forsøger

det her forslag ude hos

derfor har jeg ikke noget problem med at der kan være nogle

så at sige går ind og laver et stykke pragmatisk arbejde i kl i den her sammenhæng men ligefrem at påstå

er noget de nærmest har tigget og bedt om

overdrive kommunerne har ikke selv

er jo et lovforslag som

god og effektiv sygdoms

ikke enig i det det

den argumentation har jeg faktisk hørt fra dansk folkepartis medlemmer herinde

behandlet nogle andre forslag som ikke

for at minimere skadevirkningerne af det

aftale så jeg er

at kommunerne

for i kl regi jeg kan også bekræfte det som åbenbart synes så svært forståeligt for den borgerlige side herinde

at man når man ikke fuldstændig kan komme til at bestemme

hvad man kan for at minimere skaderne og jeg kan da næsten kun pænt ryste lidt på hovedet over at det skulle være så fuldstændig fremmed for

kls holdning at de økonomiske incitamenter i en medfinansiering

minimere skaderne i forhold til det her forslag og der er ingen tvivl om at kommunerne gerne vil have incitamenter som de kan bruge til noget kort sagt

godt være med til at der skal være en betaling på de områder hvor de rent faktisk

forebygge det men de synes bestemt ikke at det er fornuftigt og det har de aldrig nogen sinde givet udtryk for at have betaling på nogle områder som de intet kan gøre ved og det er

en meget heftig omfordeling af de nuværende midler som kommunerne bidrager med til regionerne således at det bliver de kommuner som har de største udgifter i forvejen til blandt andet ældre til mennesker med kroniske sygdomme

fire store kommuner

når andre skal vinde og det skal være omkostningsneutralt bliver de kommuner som i høj grad er belastet af borgere

en aldersprofil og en sygdomsprofil der gør

det er derfor jeg godt kan forstå at der er adskillige kommuner rundtomkring der er dybt betænkelige ved

de så ud over at løse den store opgave som de står med

kunne løse den her ekstra opgave

for eksempel indskrivelsespraksis og andet

mennesker der for eksempel har rygerlunger og som står i en situation hvor de ikke kan få luft er så angste

og forhindre folk i at blive indlagt på hospitalerne

bede kommunerne om at være medfinansierende der hvor de har en reel mulighed for at gøre en forskel og ikke på alle de andre områder

at spørgeren har ret i at der i nogle kommuner stadig væk er

så mange der stiller en gulerod i sigte i den her sammenhæng nemlig at der kunne blive nogle ledige penge et eller andet sted men jeg må så sige

at holde de sundhedsudgifter vi har i dag i skak vi skal såmænd være lykkelige

nå så langt at vi ikke om ti år

handler om at kommunerne skal betale regionerne vil sige sygehusene et beløb per behandling i stedet for at kommunerne betaler et fast samlet beløb til regionerne

godt forstå at de socialistiske partier herinde er modstandere af

borgerligt forslag som går ud på at man skal have indflydelse på sin egen situation og man skal have en gevinst hvis man gør det rigtige vi

er en lykke at man kan tage ansvar for sin egen situation man kan træffe nogle beslutninger man kan gøre en indsats og så høster man også en gevinst

det er den lykke som vi gerne vil give til kommunerne at de kan være mere ansvarlige for deres egen situation

god forebyggelsesindsats og derved få en bedre økonomi

det er en del af vores overordnede strategi om at vi gerne vil have ansvarlige kommuner vi vil godt have nogle kommuner som ikke bare ser hjælpeløst til og nærmest er passive tilskuere til deres egen situation

gå ind og tage ansvar vi vil gerne give dem nogle sunde incitamenter så vi får nogle stærke selvstændige og ansvarlige kommuner det ønsker kommunerne også selv og de bakker

meget underligt at iagttage at venstrefløjen herinde mener noget andet end den gør i kl at man herinde ikke ønsker ansvarlige kommuner men at man i stedet for synger med på

retorik om at det her er et overgreb mod kommunerne man maler et billede op af at der sker store ulykker og at der bliver fjernet store midler på trods af at

har en anden opfattelse og at det

at der ikke bliver fjernet en eneste krone fra kommunerne

meget lang tid på i debatten

den kommune der bliver ramt hårdest kommer til at miste nul

er mig virkelig en gåde

vel at mærke ved uændret adfærd og ideen er jo

man har mulighed for at forbedre sin egen situation ved at man laver en forebyggelsesindsats som derved gør at man får styrket sin

samlet set burde alle kommuner være

en masse påstande ud om at det medfører øget bureaukrati og

påstande ud om at der bliver fjernet penge fra kommunerne og der bliver fjernet penge fra forebyggelsesindsatsen der er ingen

omfordelingen også af bloktilskud og alle mulige andre ting

kl har den største enighed derfor har man

at tage dem til indtægt for mere end hvad godt er

indfører i det danske sundhedsvæsen med at kommunerne nærmest skal straffes

stik modsatte

primærsektoren man straffer ikke til bedre forebyggelse

det er da et positivt incitament

men jeg kan ikke se hvordan man kan udlede at det her straffer kommunerne for at lave god forebyggelse det gør lige netop det modsatte hvis kommunerne laver god forebyggelse og dermed forhindrer nogle behandlinger

noget i forhold til fordelingen jeg har taget kl til indtægt for at tage positivt imod det her lovforslag og det har de gjort

uenighed om hvad det betyder for de enkelte kommuner rigtig mange af dem som har de mest syge borgere med flest kroniske sygdomme og flest ældre

kan se at det vil ramme dem rigtig hårdt på en

får brug for lægehjælp

er syg så straffes kommunen

stik modsat er det i regionerne hver gang en patient

at døren er et gode i regionerne patienter

bygget en incitamentsstruktur op på den måde

meget stort eksperiment som vi ikke ved hvor ender

ender der hvor vi ser at der bliver mere og mere forebyggelse indtil videre har det jo mest været

er jo selvfølgelig helt naturligt sådan at hvis man får nogle penge for at behandle patienter godt i

så vil den selvfølgelig også blive bedre så vil man prioritere det fordi man har en grund til at bruge flere kræfter på det

om at kommunerne skal have det rigtige incitament til at lave en god forebyggelsesindsats det må være helt evident at

er skruet sammen

med kommunalreformen indførte den her

med vores sundhedsvæsen

styre på

med kommunalreformen

at man

at styre sundhedsudgifter på den her måde

at det vil have nogle uheldige konsekvenser

kl’s høringssvar hvor kl jo

finansiering til etablering af sundhedstilbud

inden for samme region

i verden det kan meget vel forholde sig sådan som

det eneste sted i verden jeg kan ikke se nogen forskel på

betaler per behandling og derved får en bedre bundlinje som kommune hvis man laver en god forebyggelsesindsats

bundlinjen er det samme nemlig at man får en bedre økonomi og derfor vil opførslen også være den samme

at de får tilsendt en check eller ved

er konservativ politik det handler nemlig om at kommunerne

at de rigeste kommuner bliver rigere og de fattigste kommuner

lykke for ulighed lykke for

rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere

er det nu heller ikke korrekt at det er sådan at det her gavner de rige kommuner så vidt jeg husker

plukket mest i udligningsordningen fordi

fra hukommelsen at sige at det

en lille smule gavn at det her men det var

maksimalt nul procent af beskatningsgrundlaget som man kunne miste og det er altså ikke

gevinsten er

at mikroskopisk fordelingsmæssig effekt som socialdemokraterne måske ikke bryder sig om når man nu får den fordel at man giver kommunerne et bedre incitament

skal betale når man kommer ind ad døren kommunen skal betale

sygehus skal den betale mere

rigtig god til at lave en forebyggende indsats har man også glæde af det men man er jo ringere stillet når man

er interessante kommer frem er det god konservativ politik at sige lad nu bare de rige blive rigere

igen

uændret adfærd ved en uændret

at skabe en langt stærkere motivation til sundhedsfremme og en forebyggende indsats mod sygdom vi tror der er brug for en mere dybdegående debat i det videre udvalgsarbejde mere viden og en undersøgelse af hvorledes der kan indrettes en incitamentsstruktur

fremmer investeringer i sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag det radikale venstre er for så vidt enig med kommunernes landsforening der i deres høringssvar skriver

at modellen ikke giver en vedvarende og stabil finansiering til igangsættelse af forebyggelsesaktiviteter kun den kommune der år efter år forebygger mere effektivt end øvrige kommuner inden for regionen vil få et vedvarende overskud til finansiering af forebyggelsesindsatser den radikale ordfører er ligeledes enig

med danske regioner der bemærker at det er uklart om der er tilstrækkelig viden om hvilke indsatser der fremmer kommunernes incitament til forebyggelse det vil ordføreren

det videre udvalgsarbejde og ordføreren

bliver afskaffet

skal kommunerne ikke betale mere men den enkelte kommune vil opleve at betalingen i højere grad afhænger af hvor syge borgerne er dermed får vi et økonomisk incitament til at yde en effektiv indsats både når det gælder den langsigtede forebyggelsesindsats og den lidt mere kortsigtede plejeopgave der sendes dermed også et kraftigt signal til kommunerne om at de skal have fokus på at reducere antallet af unødvendige indlæggelser og genindlæggelser det er godt for kommunekassen det er godt for samfundsøkonomien og det er godt for den enkelte patient en sygehusindlæggelse kan som bekendt være meget belastende især for ældre mennesker og samtidig fører indlæggelserne ofte til uhensigtsmæssig anvendelse af de specialiserede ressourcer i sygehusvæsenet

den for kommunernes betaling giver mulighed for at kommunerne lokalt identificerer de områder hvor deres indsats gør mest nytte der er tale om en

placeres håndteringen jo der hvor man er tættest på virkeligheden nemlig ude i kommunen det giver mulighed for at variere indsatsen fra kommune til kommune alt efter behov og præferencer den løsning der er rigtig i allerød er ikke nødvendigvis den rigtige på langeland

hos nogle har der været nervøsitet for at en omlægning kan betyde store ekstraregninger for den enkelte kommune det skal ses i lyset af at der har været høj aktivitet i nogle regioner i de sidste år som også har ført til budgetoverskridelser i regionerne og så er der nogle kommuner der er bange for at de så skal betale en del af de overskridelser for at understøtte fokus på styring i regionerne indføres derfor med forslaget et loft for regionernes indtægter fra kommunerne loftet over regionernes indtægter fra denne kommunale medfinansiering er et vink med en vognstang til regionerne om at holde budgetterne og aftalerne

det vil samtidig indebære større budgetsikkerhed i kommunerne

rejst det synspunkt at omlægningen ikke vil have tilstrækkelig stor effekt fordi kommunerne ikke får flere midler til forebyggelse hvis deres indsats giver færre indlæggelser men

vil der være gevinster at hente gennem en effektiv forebyggelse den foreslåede model vil have en særlig stor effekt for kommunernes betaling for de ældre medicinske patienter for det er især der hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelser regeringen lægger vægt på

kommunernes tilskyndelse til at forebygge men vi vil samtidig sikre kommunerne budgetsikkerhed regeringen vil derfor søge tilslutning til et ændringsforslag

hvor regionerne er mere effektive end det var forudsat ved budgetlægningen og derved producerer mere end forudsat for de samme penge ændringsforslaget vil indebære at i de tilfælde

et ændringsforslag til lovforslaget sådan at medfinansieringen som kommunerne har betalt fordi en eller flere af regionerne har øget effektiviteten ud over det aftalte

i lovforslagets bemærkninger beskriver jo ganske nøje hvordan det vil være med balancen mellem rige og fattige kommuner hvordan påvirkningen af byrdefordelingen vil være og hvordan der vil være en kompensation af

de byrdefordelingsmæssige virkninger indgå i byrdefordelingsudvalgets arbejde som jo forhåbentlig bærer frugt så det kan træde i kraft i to tusind og tretten i to tusind og tolv vil den skønnede ændring i kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering blive indregnet så der er altså tænkt på dette med kompensationen som mange har været optaget af når det gælder regionerne

selvfølgelig også være en byrdefordelingsmæssig virkning og det vil føre til en midlertidig kompensationsordning den ordning vil så selvfølgelig bortfalde i forbindelse med en eventuel senere tilpasning af bloktilskudsfordelingen på sundhedsområdet så jeg mener at der er tænkt på alle de ting der har været drøftet og jeg kan i øvrigt fuldstændig tilslutte mig de gode svar som både fru sophie

og herre rasmus jarlov har givet i den debat vi har

har forsøgt sig med kommunal medfinansiering og

sundhedsministeren om

kommunerne og der vil virkningerne af denne model selvfølgelig være et emne men jeg synes at enhver der kan se ud af sine øjne må kunne se at når medfinansieringen øges fra

har det en effekt på den tilskyndelse kommunerne har til at forebygge indlæggelser det kan jo ikke være anderledes

med hensyn til virkningerne

kjeld møller pedersen direkte siger

at bag beslutningen om at indføre den her model

af den samlede vurdering fra udvalget vedrørende kommunal medfinansiering og at danske regioner derfor påpeger at vurderingen i lovforslaget må stå for ministerens egen regning

mener ministeren ikke at det er problematisk

organisationer der ved noget om

lukker hun jo derved i for ethvert forsøg jeg tør slet ikke tænke på hvad hun mener om de frikommuneforsøg som er blevet annonceret i dag der ligger jo ikke nogen grundige analyser til grund for dem men frikommuneforsøgene vil i sig selv give et analysegrundlag

blive analyseret her får vi et analysegrundlag som vil blive analyseret og det tror jeg altså ikke at sundhedsøkonom kjeld møller pedersen vil have noget imod som sundhedsprofessor får han jo noget han kan studere her og får nogle erfaringer og hvis han har ret i at man ikke har gjort noget lignende i andre lande

det da endnu mere oplagt at vi så gør vores egne erfaringer i øvrigt forekommer det mig at man har eksperimenteret temmelig meget med sundhedsfinansiering i storbritannien både med held og med mindre held og nu har man mig bekendt lige lavet det om en gang til så det skulle da være mærkeligt ikke der var visse erfaringer der man kunne drage nytte af men det vi gør i

ægte dansk pragmatisk vi bruger den danske bloktilskuds og udligningsordning på en måde så der helt notorisk bliver et større incitament for kommunen til at varetage forebyggelse og forebygge genindlæggelser vi kan se ud af øjnene det har en effekt nu skal vi se hvor stor effekten er

kan handle på de tilskyndelser og incitamenter man får på en måde der også kommer til at

gavn for borgerne i forhold til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller andet

skal sætte ind man kunne

man kunne jo også valgt at belønne de kommuner der tilbød diætistbehandling de steder hvor de kan se at der er

sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen i stedet for at skære ned i antallet af besøg af vores sundhedsplejersker man kunne

en fagligt hjælpende hånd man kunne have valgt at sige at kommunerne og regionerne skulle indgå nogle forpligtende aftaler om et sundhedsmæssigt sigte for hvordan vi styrker forebyggelsen i det her land

hvis spørgeren accepterer at der er nogle rammer for de samlede sundhedsudgifter og de samlede kommunale udgifter som der også har været under alle socialdemokratiske regeringer så er det jo fløjtende ligegyldigt om man får en belønning eller om der er en medfinansiering det er det herre rasmus jarlov så klart har sagt der er jo ingen forskel når rammerne er de samme det kommunerne betaler

får de igen via bloktilskuddene det er tilskyndelsen der fører til at den kommune der gør det godt når det gælder forebyggelse får mere ud af det end den kommune der gør det dårligt det er det man kalder økonomiske incitamenter og det er det vi på bedste vis har fået drøftet igennem med kommunernes landsforening som i går på hjemmesiden erklærede sig vældig tilfredse med den ordning vi drøfter i dag min sjæl hvad vil du

det betyder mere sundhed for den enkelte borger

nittende marts er ministeren

at sige det er også et signal om at regionerne ikke skal behandle mere end aftalt

derfor duer det selvfølgelig ikke hvis en region kan

uden at kommunerne overhovedet har indflydelse på det

kan de ikke på kommunernes regning producere videre hvis de gør det inden for deres rammer nemlig ved at øge produktiviteten ja så skal kommunerne

for de ekstra operationer eller behandlinger men de penge som de dér har betalt tilbageføres til kommunerne under et dermed har man altså

tilskyndelsen til at gøre noget ved forebyggelsen og undgå genindlæggelser og samtidig

et eksperiment hvad er der så af

skulle være mere rigtigt hvad er det for nogle erfaringer der har gjort at regeringen nu kommer med det her

har en dokumenteret viden

kan man jo altid have og hvilke er der

at forebygge indlæggelser og genindlæggelser men den tilskyndelse ønsker regeringen altså at gøre stærkere på en måde hvor den kommune der gør det godt bliver belønnet for sin indsats men også på en måde så kommunerne under et ikke bliver straffet på nogen som helst måde når vi nu øger medfinansieringen og hæver loftet ganske meget

er det selvfølgelig for at gøre medfinansieringen mere mærkbar så tilskyndelsen bliver større der er jo ingen der taler mere om forebyggelse end herre bornhøft i hvert fald ingen jeg kender og det siger jeg som en ros var det så ikke en idé om herre bornhøft så det positive i at her er der faktisk en økonomisk mekanisme som belønner forebyggelse

mekanismer har vi jo ikke for mange af i samfundet af en række forskellige grunde man taler meget om forebyggelse

det er svært at gøre noget ved det men her er der faktisk en mekanisme

hvis ministeren havde ret altså

det der er interessant for mig at vide nu er når nu ministeren siger at det her er et eksperiment og at det tidligere

en tilskyndelse til forebyggelse hvor har ministeren så de erfaringer fra

jeg har simpelt hen ikke mødt et eneste menneske der igennem de sidste tre år har sagt at den her ordning har bidraget til at vi har styrket forebyggelsen og

har jeg ikke kaldt et eksperiment men herre bornhøft må gerne kalde det et eksperiment det giver os i hvert fald nogle erfaringer

vi vil glæde os

et skub til forebyggelsesindsatserne i kommunerne sammen med de sundhedsprofiler

har fået offentliggjort og som jeg også forventer mig meget af de to ting fald passer jo fantastisk godt sammen for sundhedsprofilerne giver os et redskab til at vurdere

holde rammerne at man skal kunne mærke hvis man bruger for meget det skal svie ude i kommunerne

sundhed det er sådan man hører

man kommer til at sætte behandlingsgaranti og andre ting under pres fordi kommunerne er presset til

at rose

der rasmus jarlov medgav også at der vil være et element af at de rigeste kommuner vil blive rigere og at de fattigste kommuner

i at forebygge mindre at

en langt større gevinst ved at forebygge indlæggelser og genindlæggelser så jeg er absolut ikke overbevist om at det på nogen måde gavner de rige på bekostning af de fattige

vi jo i gang med et byrdefordelingsarbejde som vil kunne rette op på det det er vi

under alle omstændigheder nødt til fordi der er kommuner der klarer sig meget dårligt og enkelte er under administration så det har vi et meget skarpt blik på men jeg kunne jo egentlig have lyst til

skal denne ejendommelige modstand dette ejendommelige

virkelig forstås sådan at hvis s og sf

der gjorde at dem der havde en god sundhedstilstand i forvejen havde en bedre forudsætning end

om at sikre realistiske økonomiske rammer så vi kan få

i stedet for at presse kommunerne

pengene og så videre konkurrenceudsættelse er en måde hvorpå man enten kan få mere for de samme penge

for færre penge og dermed få råd til mere velfærd og dermed også bidrage til væksten i samfundet men nu vil oppositionen altså nedsætte et udvalg der skal undersøge konsekvenserne af konkurrenceudsættelse

det lyder bagstræberisk i mine ører

det kunne vi heller ikke alle de andre gange det blev fremsat jeg tror det er fjerde gang vi drøfter det

nu er det jo sådan at den hidtidige aftale om konkurrenceudsættelse faktisk udløb med udgangen af sidste år og derfor ved jeg ikke om forslagsstillerne ønsker at pålægge regeringen

ændre på en aftale som er udløbet eller om forslagsstillerne ønsker at afskaffe en aftale der endnu ikke er indgået men lad nu det ligge jeg forstår godt meningen med forslaget som er at man er imod konkurrenceudsættelse

regeringen sigter på en ny frivillig aftale med kommunerne i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger

vi ser fremad og vi vil gerne have mere konkurrenceudsættelse ikke mindre der har været en flot stigning i konkurrenceudsættelsen i de senere år og regeringens holdning er at den stigning bør fortsætte der hvor det giver mening bliver opgaverne i stigende grad løst af andre end kommunerne selv og der hvor kommunerne har den bedste løsning er det kommunerne der løser den det gælder om at have en aldeles pragmatisk tilgang til spørgsmålet om inddragelse af private leverandører der er et oplagt potentiale det kan man se af at nogle kommuner konkurrenceudsætter fyrre procent og andre konkurrenceudsætter kun godt tyve procent

vi ved allerede meget om en konkurrenceudsættelse og udbud af opgaver men vi bliver selvfølgelig stadig klogere af de erfaringer vi gør også af de erfaringer

man gør sig i sverige det glædede mig i sidste uge at læse at syddjurs kommune med en sf borgmester i spidsen nu vil lægge sig i front med udviklingen af en ny model for samarbejde med private leverandører og konkurrenceudsættelse af et

det er vigtigt at indhøste erfaringer for for det der fungerer godt i én sammenhæng er måske mindre godt i en anden sammenhæng og erfaringerne skal bredes ud til alle kommuner så vi kan lære af det

der arbejdes allerede i forskellige sammenhænge med at styrke dokumentationen i forbindelse med konkurrenceudsættelse der sker en opsamling af viden og erfaring i udbudsportalen i

i øjeblikket mere end fem og firs eksempler på konkurrenceudsatte opgaver og det vedrører alt fra hjemmehjælp og genoptræning til lønadministration og rengøring i udbudsportalen arbejdes der desuden med at udarbejde vejledninger som kommunerne kan bruge når de udbyder opgaver for at gøre arbejdet lettere vejledningerne er målrettet opgaveområderne og skal være med til at

sænke transaktionsomkostningerne for kommunerne jeg vil også godt nævne regeringens udbudsråd som blandt andet gennem en lang række analyser og undersøgelser udbygger vores viden om konkurrenceudsættelse vi har altså allerede flere fora hvor

der arbejdes specifikt med konkurrenceudsættelse og med at indsamle viden om effekten af konkurrenceudsættelse

hvad er det der knoppes af ja det er ledelsen det er politikerne og det er den administrative ledelse derved kan offentligt ansatte gøre sig fri

et ønske om og som jeg håber nu også vil blive udløst gennem frikommuneordningerne og udfordringsretten afknopning kan være en vigtig del af løsningen når vi taler om at udvikle dygtige leverandører inden for velfærdsområderne vi får brug for vækst for at få velfærd vi har brug for at der er nogle der koncentrerer sig om

de er gode til og leverer til flere plejehjem eller flere kommuner sådan som jeg selv har set det i varberg hvor en række hjemmehjælpsfirmaer gjorde et dybt indtryk på socialministeren og mig da vi var på besøg alle ideer skal være velkomne også dem der kommer fra private leverandører kommunernes landsforening har for nylig sendt et brev til mig og til flere af mine ministerkolleger hvor de giver udtryk for at der også i kl er bred opbakning til mere offentligt privat samarbejde og konkurrence regeringen agter at fortsætte det gode samarbejde med kl om at udvikle brugbare og håndgribelige redskaber

understøtte konkurrenceudsættelsen ude i kommunerne og vi vil arbejde for at der bliver indgået en ny og ambitiøs aftale med kommunerne om konkurrenceudsættelse vi er nemlig kommet lidt bag efter sverige som har en lang tradition for konkurrenceudsættelse og vi er også kommet

en række kommuner som har vist vejen for os andre

i vellinge syd for malmø er tres procent af de kommunale omsorgsopgaver på private hænder

i solrød har man udbudt halvdelen af et stort kommunalt plejehjem med stort held jeg har selv besøgt det og når man kan finde ud af det i sverige

i gribskov kommune og andre steder så er der jo også flere andre steder man kan finde ud af det

lyst til at slutte med at citere herre nick hækkerup som på topmødet i aalborg overraskede mig og andre ved at sige selvfølgelig kan vi øge velfærden

selv om vi kun har de samme penge det kan vi ved at gøre som dem der gør det bedst

afskaffe muligheden for at sende opgaver i udbud

det handler om at respektere det kommunale selvstyre det handler om at give frihed til kommunerne

der være respekt omkring

kan ministeren ikke bekræfte at det er det forslaget handler om og ikke som ministeren fik sagt en måde at forbyde

det er i hvert fald ikke et forslag som udspringer af en begejstring for konkurrenceudsættelse jeg mener heller ikke at enhver konkurrenceudsættelse er et gode og at enhver privat løsning er bedre men muligheden for det og det at borgerne i stigende grad får en valgmulighed og det at politikerne i stigende grad får en valgmulighed i forbindelse med konkurrenceudsættelse er det vi skal fremme og jeg tror at det er blevet den almindelige mening i kommunekredse og derfor tror jeg faktisk at vi får en udmærket aftale med kommunernes landsforening her om en måneds tid

hvor kommunerne bliver presset til en bestemt procentandel

er en fordel at sende opgaver i udbud ved ministeren

jeg har for eksempel undret mig over noget jeg står her med kommunale nøgletal og der er en oversigt over de ti bedste kommuner når man kigger på forholdet mellem skat

for udbud de syv ligger altså under

altså de fleste af dem som ikke sender så meget i udbud gør det ikke at ministeren bliver en lille smule

tvinge kommunerne til udbud

det være op til kommunerne selv at bestemme her giver det mening her giver det ikke mening

for at vi fortsætter udviklingen i retning af at borgerne får et valg og at politikerne får et valg men det er da helt rigtigt at det ikke i alle tilfælde er godt at konkurrenceudsætte og det er heller ikke i alle tilfælde at den private leverandør er bedre

konkurrenceudsættelse er jo dette at der bliver en mulighed for at nogle kan byde og det handler jo om hvor stor en del af de kommunale opgaver der skal konkurrenceudsættes hvor stor en del af

vil ministeren så mene at det stadig væk er nødvendigt at stille krav om at en vis del af det skal sendes i udbud er

det økonomien der skal afgøre det eller kan der være andre grunde til at kommuner skal sende ting i udbud også selv om

man lever op til alle mulige tænkelige krav i

skal de jo ikke have bestillingen det er der ingen der siger de skal så

kan jo endnu tryggere lade opgaverne konkurrenceudsætte

noget utrygt ved konkurrenceudsættelse men det er der jo altså nogle der føler

ting i udbud og jeg synes kommunerne så skal have friheden til at sende ting i udbud også ud over de grænser som hedder fem og tyve procent eller tredive

er politikken så spørgsmålet er om ministeren er klar til at give kommunerne samme frihed som sf er klar til at give kommunerne nemlig at man forholder sig til også holdningsmæssigt politisk om vi her ønsker

de kommunale kroner uden at sende i udbud eller om vi ønsker at bruge udbuddet som en del af den

folketinget som er blevet sendt i byen for at mene vi andre har altså et lidt mere afslappet syn på det og vi vil godt presse lidt på for at man ikke dyrker selvforsyning for at man ikke er i lommen på dem der hidtil har gjort arbejdet vi vil godt presse lidt på for at man udfordres ved at give nogle andre chancen for at vise at de kan gøre det

så godt for færre penge eller bedre for de samme penge det er jo det det handler om om derfor er vi ikke flove over at vi presser lidt på for at få løftet procenten fra seks og tyve til en og tredive i løbet af fem år det er vel ikke så meget med en

det er i hvert fald fjerde gang nu at socialdemokraterne socialistisk folkeparti og enhedslisten fremsætter det samme beslutningsforslag jeg synes efterhånden at det burde stå klart for enhver at størstedelen af oppositionen ikke synes det er en god idé at spørge systematisk til prisen og kvaliteten i venstre er vi fortsat uenige i det synspunkt og jeg må derfor også på ny skuffe forslagsstillerne fra oppositionen med at vi heller ikke denne gang kan støtte forslaget

nedsætte et udvalg der skal undersøge konsekvenserne af konkurrenceudsættelse et sådant forslag svarer vel på en god

at de ikke alle sammen handler i det samme supermarked uden at kunne se prisen eller kvaliteten

engang vil begynde at opremse den lange liste over konkrete eksempler som helt åbenlyst og veldokumenteret viser at konkurrenceudsættelse have positive effekter for både pris og kvalitet

jeg også forslå oppositionen at lægge vejen forbi udbudsportalendk hvor kl og erhvervs og byggestyrelsen i fællesskab har udviklet en dokumentationsdatabase for effekterne af konkurrenceudsættelse ligesom udbudsportalendk i øvrigt indeholder mange konkrete eksempler på vellykket konkurrenceudsættelse i venstre har vi ikke nogen ambition om at skabe mindre konkurrenceudsættelse snarere tværtimod

at de skal konkurrenceudsætte beskedne en og tredive procent af deres opgaver med udgangen af to tusind og femten

at have proportionerne med når vi snakker målsætninger for konkurrenceudsættelse hvis vi ser på den offentlige sektor som helhed konkurrenceudsætter vi årligt opgaver for omkring halvfems milliard kroner ud af opgaver på mere end tre hundrede og halvfjerds milliard

kan udbydes det betyder at vi i det offentlige ikke spørger til prisen i mere end tre fjerdedele af de gange hvor vi køber ind det svarer lidt til at

hverken kigger på kvaliteten eller prisen på varerne i supermarkedet

i weekenden det vil helt sikkert være nemt

være den billigste eller bedste løsning øget konkurrenceudsættelse handler derfor blot om at opgaverne skal løses bedst og billigst og ikke om hvorvidt leverandøren er offentlig eller privat regeringen har i de sidste par år indgået en frivillig aftale med kommunerne om konkurrenceudsættelse

må vi altså nu for fjerde gang forstå at man virkelig ikke

kl bred politisk enighed om at konkurrenceudsættelsen skal øges kl ønsker i den sammenhæng at videreføre samarbejdet mellem kommunerne og staten om disse målsætninger ligesom de videre skriver

ny aftale bør indgå et nyt mål for konkurrenceudsættelse vi tager den lige igen kl ønsker i den sammenhæng at videreføre samarbejdet mellem kommunerne og staten om disse målsætninger

selv foreslår man viderefører

os i venstre over at mens kommunerne ønsker

oppositionen i stedet at stikke en kæp i hjulet jeg skal på den baggrund meddele at vi heller ikke

men der kommer ikke nogen virksomheder og byder ind de kommer til at bruge en masse kræfter på at lave udbudsmateriale

for unødigt bureaukrati unødigt papirnusseri unødigt juristeri vil vi gerne

det vi prøver at tage alvorligt og når vi kommer med forslaget nu for fjerde gang er det faktisk fordi vi håber på at vi den her gang kunne få en debat om det

handler om i stedet for en debat

for eller imod udbud af opgaver

opgaver det kan være fint men vi synes at

op til kommunerne selv at bestemme hvornår

tænke mig at høre venstres ordfører hvad er det partiet venstre som ellers har en lang tradition for kommunalt

har imod at give kommunerne den frihed hvad er det venstre har imod at vise tillid til landets kommuner vise tillid til at man selv tager ansvar for at bestemme hvornår noget skal sendes i udbud og hvornår man springer over og

overvejer hvordan man kan få mest muligt ud af de penge der nu engang er til rådighed jeg må tilbagevise herre rasmus prehns evindelige påstand om at der er tale om tvang der er tale om en frivillig aftale der er blevet indgået i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger

som kommunerne selv foreslår videreført

det samarbejde om en fælles målsætning som kommunerne foreslås videreført

det fortæller mere om oppositionens holdning eller ideologiske syn på det at spørge til pris og kvalitet end det fortæller noget om en saglig debat om hvordan vi hele tiden kan se kritisk på hvordan vi bruger pengene i den offentlige sektor og dermed hvordan vi hele tiden kan overveje hvordan den offentlige sektor kan køre

hylde kommunernes lyst til at være med i det her hvordan forklarer fru sophie løhde så at der er to ud af tre kommunaldirektører

for meget papirbøvl i kommunerne

og så refererer

masse problemer får vi ikke dem at se på

en masse viden man frasorterer

de gode solstrålehistorier der kommer frem

erfaringer og dårlige erfaringer og tror herre rasmus prehn virkelig at

sidder og fusker med det man lægger ud

uhørt anklage det samme er anklagen om at vi sidder og tvinger kommunerne til hvilke opgaver de skal sende i udbud og hvilke opgaver de ikke skal sende i udbud endnu en gang forkert

og så har kommunerne jo friheden til at sige

sende en opgave i udbud

spørge til prisen og kvaliteten hvis kommunen kan løse opgaven bedst og billigst løser kommunen jo opgaven selv

organisationen reflekterer over egne priser måder at løse opgaverne på som gør at man også får udviklet sin egen organisation men der er betydelige variationer i dag kommunerne

eller transport og infrastruktur hvor nogle kommuner konkurrenceudsætter over halvtreds procent af opgaverne mens andre kommuner konkurrenceudsætter under ti procent af de samme opgaver

til andre så det er den første del af det

de krav der er om hvordan man håndterer sagsbehandlingen i kommunerne skal man

lade som om alting skal være parat til at udlicitere til at privatisere

giver mest mening at fokusere meget på et område i en anden kommune vil man noget andet

at man dermed aftaler nogle fælles målsætninger

at det samarbejde som kommunerne selv vil videreføre

altså en en trist måde at forholde sig til at kommunerne

selv er med på den her vogn i forhold til

af den her debat var at der skulle skubbes til kommunerne der skulle skubbes så man kommer over de fem og tyve procent det har jeg måske fejlagtigt opfattet som at alle kommuner skulle i gang og at man kan stille krav til alle kommuner om at tilrettelægge deres virksomhed sådan at alting skal kunne udbydes

om det er korrekt forstået at venstres ordfører siger

kan udbyde væsentlig mindre og at det er helt i orden inden for den samlede ramme

procent af opgaverne i kommunerne og opnå en fælles aftale med kommunerne om det ligesom vi i øvrigt har haft en fælles aftale med kommunerne i de foregående år men det betyder jo så ikke at de kommuner som konkurrenceudsætter mindst i dag

vi vil i øvrigt ikke se på hvordan vi kan blive bedre til at spørge til prisen og kvaliteten det ansvar mener jeg

man kan få mest muligt ud af de kroner man har til rådighed og som man dermed opkræver i skat

det er fantastisk når vi kan få lov til at

gode argumenter mere end en gang her fra folketingets talerstol

at vi har konkurrenceudsættelser i det danske samfund dansk folkeparti

med til at sikre at

har en gavnlig effekt

kommunerne får styrket deres egne undersøgelser af

rigtig mange private virksomheder ender med at vinde en del af de her konkurrenceudsatte områder

en masse private virksomheder som måske har det offentlige som kunde

er den her omsætning med til at sikre et økonomisk fundament for rigtig mange private virksomheder her i danmark

og det er en god proces at være tilhænger af

procentdel som har været konkurrenceudsat igennem de senere år

har sikret at man har øget målsætningen for hvor stor en

er egentlig glad for at vi fortsætter den tangent og vi vil også håbe

opgaver som bliver konkurrenceudsat

konkurrenceudsættelse ikke er det samme som udlicitering for der vil også være nogle private aktører som ikke vinder de her udbud

hvor det faktisk viser sig at det er kommunens eget personale

vigtigt at præcisere for det giver faktisk

utrolig mange tusinder offentligt ansatte

i de danske kommuner men det kan

vi er den helt store tilhænger af

men vi ville gerne være med til at maksimere kvalitet og fleksibilitet og vi vil gerne være

det lokalt forankrede ansvar hos de enkelte kommuner

bruge tvang sådan som det for eksempel blev foreslået for ikke så længe siden i forbindelse med debatten om

og det håber jeg også regeringen har taget til sig det er ikke en farbar landevej hvis man ønsker

det skal være sund fornuft som

kongstanken omkring øget konkurrenceudsættelse derfor synes vi selvfølgelig

aftale med kl vi vil gerne understøtte kommunerne i

kl kan medføre den her ekstra fokus på konkurrenceudsættelse med de ord tror jeg faktisk jeg vil meddele at vi

støtte det forslag som

regeringens seneste overvejelser om via lovgivning at tvinge kommunerne til at

kommunale selvstyre ser fornuften i at man lokalt har demokrati tak for

er jo stadig et element af tvang tilbage i forhold til den måde man håndterer kommunernes

de såkaldte aftaler

som et element af tvang og hvorfor er det

at kommunerne skal tvinges via de her aftaler til at sende en bestemt procentandel i udbud når vi ved at det

er til fordel for servicen

men de klarer sig altså bedst kommunaldirektørerne siger at det skaber bureaukrati juristeri og unødigt papirbøvl

fra en lo undersøgelse at det også

for en mærkelig sætning man har opfundet hos socialdemokraterne i

som kommunerne kl frivilligt

øge konkurrenceudsættelsen det er jo fuldstændig et hundrede procent i disharmoni med den måde som herre rasmus prehn

rasmus prehn også siger jamen det vil bare medføre en masse papirbøvl men hvad vil det

organisation og offentlig forvaltning som skal ind at analysere alle kommuner alle processer alle i de bagvedliggende økonomiske betragtninger

ligger ude i kommunerne skal man ind og kigge på snuse til og til og vurdere smagsdommeri

masser af embedsapparat og masser af penge

virkelighed og det bliver det heldigvis ikke men det kan undre mig at socialdemokraterne bliver ved med

for jeg ved jo at socialdemokraterne gerne vil have regeringsmagten

for såkaldte aftaler det er selvfølgelig ganske almindelige politiske

med at gradbøje dem situationen er jo at der er mange kommuner der oplever de såkaldte aftaler som tvang og det er derfor at jeg gerne vil høre

det være op til det lokale demokrati at træffe afgørelse om

det med undersøgelsen skulle det skabe bureaukrati at lave en mindre undersøgelse der

det svarer jo lidt til at man fuldstændig mister udsynet i sin bil og så bare træder speederen i bund

dokumentation for at den vej vi bevæger

den rigtige vej frem for bare at sætte turbo på og så suse derudad hvis

og hvor man allerede nu kan dokumentere at kommunerne har haft rigtig meget ud af at udvide antallet af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne det behøver vi altså ikke en kæmpe juridisk afhandling for

at herre rasmus prehn gerne vil tale i billedsprog og så videre

og kaster det ud foran alle de her eksperter økonomer og

at gennemføre en så gennemgribende opgaveanalyse som den der bliver lagt op til her

typisk er i de skraldespande når de så bliver tømt

ekspertgruppe til at analysere alle udliciterede opgaver i alle landets kommuner

jeg siger bare at det ville give ekstremt stort arbejde

hvad man skal med tvang i forhold til kommunerne

håber jeg få en diskussion om hvor grænsen skal gå

vide om dansk folkeparti egentlig er interesseret i at vide hvordan det går når man har den her

personalet hvordan det går med de medarbejdere som

interesseret i at vide lidt mere om sammenhængen mellem kvalitet og pris når man nu konkurrenceudsætter det her

er ordføreren egentlig ikke så interesseret i men kan det være rigtigt at man ikke har lyst til at vide

sker der en nedslidning af personalet sker der en

jo godt ske at koste vælgere i den sidste ende men tak for ordene alligevel vil jeg gerne sige til fru meta fuglsang jeg synes jo at mange af de her spørgsmål som som

men det er altså nogle ting som ligger ude i kommunerne og som kommunerne har masser af tilgængelig information

når kommunerne laver udbud

en del af udbudsmaterialet at man beskriver

miljø og så videre det er ting som ligger

som et vist kriterium i vurderingen af de indkomne tilbud på en given entreprise så på den måde tror jeg på at det er

styr på og så

gerne vil det her konkurrenceudsættelse

vide noget om hvad der sker med de medarbejdere inden man har nogle principielle holdninger til det

en person får sin lønseddel fra det offentlige fra kommunekontoret

et privat rengøringsfirma et privat asfaltfirma

altså at man skulle stå dårligere i sin arbejdssituation det nægter jeg simpelt hen at tro på så vil jeg sige

mistillid til den her konkurrenceudsættelse

at når kl på vegne af alle landets otte og halvfems kommuner indgår

det selvfølgelig fordi selvfølgelig fordi kommunerne har lyst til at indgå i

mening og derfor vil jeg sige til ordføreren hvis man virkelig mener det her i sf burde sf jo

anmode om og foreslå her i salen at vi fik nedlagt

mange andre områder hvor kommunerne har ansvaret for at det føres ud i virkeligheden og der er forståeligt nok meget opmærksomhed på

kommunerne har for at løfte opgaverne og endnu sværere at få en konstruktiv debat om frihedsgrader og det kommunale selvstyre

vi har ikke noget imod at ting bliver sendt i udbud det vi gerne vil diskutere er hvordan hvor meget hvem der bestemmer det om der skal stilles krav om kvaliteten og så videre den diskussion vil vi gerne have og vi har ikke lyst til at den bliver stoppet

syn på hvordan man påvirker adfærd og får aktører til at udføre opgaver bedst muligt

generelt bruger kommunerne i dag alt for meget tid og

regler om konkurrenceudsættelse tid og hænder som kunne have været brugt meget bedre regeringen har igennem de sidste ti år været storleverandør af nytteløse bureaukratiske regler der bygger på en grundlæggende mistillid til kommunerne og til borgerne alt for meget af medarbejdernes tid bruges på papirarbejde i stedet for på borgerkontakt og på egentlige velfærdsopgaver

at konkurrence kan udfordre til at tænke nyt og så langt så godt

er to principielle spørgsmål der trænger til

om der skal være tvungne mål for konkurrenceudsættelse og det andet er

hvilke konsekvenser konkurrenceudsættelsen har for medarbejderne for kvaliteten for økonomien og for det lokale demokrati beslutningsforslaget her tager fat på begge problemstillinger

tvang eller ikke tvang pres eller ikke pres

er et krav om en bestemt andel af konkurrenceudsættelse en unødvendig indskrænkning af det kommunale selvstyre man kan diskutere om der

aftaler om fastsættelse af en bestemt andel af konkurrenceudsættelse men det vi mener er at kommunerne skal have et vidtstrakt kommunalt selvstyre nogle kommuner oplever at der ikke er private der kan løfte de opgaver der kan udbydes i en lille kommune i provinsen er det svært at finde private til at byde ind på opgaverne det er en helt banal forhindring for konkurrenceudsættelse

små kommuner står i når de skal leve op til de her ting

at en lille kommune der i forvejen er følsom over for hvordan bureaukratiske foranstaltninger fylder i arbejdsopgaverne bruger kræfterne forgæves nogle oplever at det er spildt arbejde de ved at de hverken kan leve op

eller tredive procents konkurrenceudsættelse og vores forslag er at man sætter dem fri og

dem bruge kræfterne på en måde som de ved giver mening der hvor de er en af dagens nyhedshistorier er at der nu er udpeget frikommuner indenrigsministeren udtalte i forbindelse med frikommuneforsøget at forsøget vil give kommunerne mere frihed end de har bedt om

om er rigtigt jeg ved at kommunerne beder om frihed og jeg ved også at de har bedt om mere frihed end de har fået alene ved udfordringsret og den konkurrenceudsættelse der er sket indtil nu men vi kan i dagens historie om frikommuner at de kommuner der som et led i ansøgningen vil have frihed til udbud ikke er udvalgt til at blive frikommuner det kan være tilfældigt men det afspejler i regeringens manglende prioritering af at give frihed her

af konkurrenceudsættelsen i beslutningsforslagets begrundelse er der nævnt en række grunde til at undersøge konsekvenserne

grundlag for de politiske diskussioner i kommunalbestyrelsen vi oplever

arbejde i et vist omfang afdemokratiseres fordi man mere og mere bliver administratorer af centralt fastsatte regler vi har brug for at man også lokalt diskuterer hvad man vil politisk at man har holdningsdiskussioner om hvor man synes man skal sætte ind og hvordan man vil bruge kræfterne vi ved også for lidt om konsekvenserne for medarbejderne og for kvaliteten af det arbejde der skal udføres vi kan ikke sætte hælene i over for den konkurrenceudsættelse

i værste fald har rigtig dårlige konsekvenser men vi kan heller ikke udbrede kendskabet til den gode konkurrenceudsættelse hvis der ikke arbejdes mere bevidst med det

går jeg ud fra at også regeringen har en holdning til hvad der er den nedre grænse for hvad konkurrenceudsættelse må føre til

ønsker vi at kvalificere samarbejdet mellem den private og den offentlige sektor vi ønsker indsigt i konkurrenceudsættelsens konsekvenser og det vil være nyttig viden når der arbejdes videre med samarbejdet mellem det offentlige

kommunale frihedsrettigheder og også om de her ni kommuner som er blevet udpeget til at være frikommuneforsøg i forhold til

lovgivning skal have større grad af frihed

forholdsvis på den gode side ved at sige at kommunerne i

i to tusind og ti og to tusind og elleve

at en politisk markering her i salen

bestemme at

kommunerne når ens eget parti siger

at så simpelt som hvilke radiser

at sf ikke har villet være med til at sætte snævre rammer for kommunerne

at en af opgaverne i folketinget jo er at sætte rammer og også

udstikkes en politisk kurs det vil vi ikke give afkald på

i det kommunale selvstyre så selvfølgelig vil vi være med til at

rammer for kommunerne og jeg er også sikker på at de rammer vi vil

giver en betydelig større frihedsgrad end dem som den

så så langt skal vi heller ikke gå for at

så frihedsorienteret når ens eget parti

hvilke typer radiser man skal købe

kæmper for frihedsrettigheder til kommunerne

så en snak om det igen men med et lidt andet fortegn kan jeg forestille mig jeg har prøvet

én gang selvfølgelig vil vi gerne bestemme og selvfølgelig vil

det er nogle andre ting end dem som regeringen og dansk folkeparti vil og jeg er helt sikker på at når vi samlet set ser

være et betydelig større råderum for kommunerne

hvad kvalitetskravene er til det der skal ske jeg er ikke i tvivl om at et samarbejde mellem det

give store fordele både for det private og det offentlige så det er ikke dér vi

det vi gerne vil have en diskussion om

samarbejde der skal være jeg tror nemlig at et samarbejde mellem offentlig og privat på det her frivillige grundlag med de frihedsgrader kommunerne fortjener vil give udviklingsmuligheder for kommunerne i den måde de

service på og det vil give udviklingsmuligheder for det private vi har nogle grænser for hvad det er

private skal kunne tage sig af og vi har også nogle krav til kvaliteten af det men men selve det at

private kan lære af hinanden er jeg enig i det kan de

som kommunernes landsforening ønsker

det vi gerne vil er at give kommunerne frihedsgrader så når man siger at kl har et ønske om at fortsætte samarbejdet

samarbejde men med udstrakte frihedsgrader til kommunerne og et samarbejde som fokuserer på hvad det er for nogle opgaver der skal løses bedst muligt så samarbejde skal vi selvfølgelig have det vi er imod er at

det har et præg af tvang vi er imod at man laver

hvor dele af det i et eller andet omfang er dikteret af den ene part men selvfølgelig skal

to elementer i det det første er at man skal undersøge konsekvenserne af konkurrenceudsættelse og udlicitering det føler vi egentlig at

godt i gang med og

udbudsportalendk er der

god dokumentation mange cases på hvad der sker når man

er afsat tredive million kroner til udbygning af det arbejde blandt andet sammen med med socialdemokraterne og jeg ved ikke hvad man vil yderligere jeg synes også at dansk folkepartis ordfører

ikke kunne lade sig gøre så er

som er at man skal afskaffe pligten til at konkurrenceudsætte opgaver i kommunerne de

grad af konkurrenceudsættelse på de kommunale opgaver man kan godt have den holdning som jeg har opfattet

de socialistiske partier herinde har

med det det er jo sådan næsten

en liberalistisk tankegang om at tingene kører af sig selv og hvis man bare holder sig tilbage som stat

tilfælde kommunerne fuldstændig selv ud af at gøre det rigtige

kommunerne kommunerne har jo fri adgang til at hæve skatten og derved ikke nogen bundlinje

skatten men de tjener ikke deres egne penge og derfor

har de jo ikke rigtigt det samme incitament til at gøre det rigtige og få mest mulig effektivitet for pengene som man ville have hvis der

om helt frie aktører

derfor er det nødvendigt at vi stiller nogle krav om hvor meget der skal udsættes for konkurrence ellers kommer det simpelt hen ikke til at ske vi føler egentlig også at det som regeringen har

aftale en frivillig aftale med kommunerne om hvordan man skal

er et rigtigt spor

har også store forventninger til at man får forhandlet en god aftale på plads som

mere og udliciteret mere end andre

den andel som de konkurrenceudsætter

og det er ikke en ideologi som vi

private aktører skal presses ud og der skal være mindre konkurrence på kommunernes

at forbyde eller afskaffe udbud men det er at sige til kommunerne

tillid til jer vi regner med jer vi står vagt om jeres kommunale selvstyre og det

frihedsideologi hvor man har tillid til landets kommuner

at erfaringerne med konkurrenceudsættelse rundtomkring er for små jeg tror at folks viden om hvilke effekter man kan høste

til at det kommer helt af sig selv uden at vi går ind

det er en borgerlig regering der skal stå og sige vi er nødt til at gøre noget for at det her marked fungerer

men vi gør det jo netop for at fremme den frie konkurrence og det

ikke noget krav om at man skal udlicitere til

private det ville også være forkert det ville være at spille private nogle for gode kort i hånden

for en frihedsideologi det synes jeg er ærlig snak

jeg tænker

kommunerne der vurderer hvornår

været nødt til at ansætte ekstra medarbejdere til at koordinere rengøringsindsatsen fordi man skulle forholde sig

det på et andet område vi indhøster en gevinst men her

folkepartis vegne og at det stykke tid siden at han har gjort det

selvfølgelig kan man sagtens finde eksempler på at udlicitering ikke

ikke sådan at man rammer hundrede procent rigtigt hver gang det er en risiko man tager

er princippet jo at man skal konkurrenceudsætte tingene det vil sige at man skal lave en undersøgelse af om der er private som kan gøre det bedre og billigere end kommunen selv kan gøre

at fungere at kommunerne får en pligt til at konkurrenceudsætte tingene derfor er

stærk skærpelse af det jeg har sagt at sige at vi går ind for

den indsats kommunerne gør for at levere serviceydelser for en økonomi som

for nylig været til kls topmøde hvor jeg mødte en ret veloplagt formand for kl som beskrev hvordan kommunerne er gået ind i arbejdet

klare det her med en ordentlig økonomi og

rundtomkring i kommunerne faktisk bliver gået til stålet om jeg

for at få budgetterne til at hænge sammen er det det konservative folkepartis opfattelse af kommunernes økonomiske formåen

at skærpe gevinsten som kommunerne

der er en lang række områder hvorpå vi bør udstyre kommunerne med nogle bedre incitamenter til at sørge for at man får mest muligt for

med den kommunale sektor så forudsætningen for

er altså at vi får opstillet de rigtige incitamenter

skal de gøre sådan som vi siger og så får de friheden bagefter men frihed til hvad fristes man jo til at spørge

oplevelse at kommunerne har viljen til at gøre det bedst muligt

godt forstå at fru meta fuglsang

om at vi vil sætte kommunerne fri

skelne mellem resultatstyring og processtyring

kommunerne bliver holdt op på nogle mål

have at de har incitamenterne til at udvise en rigtig adfærd men vi vil gerne give dem frihed til selv at vælge værktøjerne hvilken måde de ønsker at gøre tingene på og

meget i detaljer med hvordan processerne foregår

noget imod at der frivilligt mellem kommuner regioner og staten aftales målsætninger om graden af konkurrenceudsættelse men ser helst at det sker uden firkantede bestemte procentsatser gældende for hver enkelt kommune

derfor vender vi os mod

derfor kan vi altså støtte dette beslutningsforslag det kan desuden være fornuftigt at få mere viden om effekterne af konkurrenceudsættelse og derfor kan vi bakke op om en undersøgelse

såfremt den kan gennemføres uden at medføre væsentlig

papirarbejde og bureaukrati for kommunerne det sidstnævnte må vi drøfte nærmere i

mere omfattende bureaukrati end nogen sinde før det skyldes kommunalreformen og det skyldes de mange initiativer

at presse kommunerne til at udbyde flere og flere aktiviteter indkøb og

udbud for at øge udliciteringen det er vi imod det er en

skal også altid huske at når en sag

mekanisk om jeg så må sige eller

af de private selskaber der får ydelsen for at være sikker på at man får det man har

det er med til at gøre at vi ikke får så meget velfærd for pengene det er i øvrigt også udtryk for en alvorlig mistillid til de ansatte

jo faktisk kun når de møder på arbejde har det ønske

arbejde sammen med de brugere som

vi arbejder for det prøver man så hele tiden at anfægte ved de her former for konkurrenceudsættelse som det hedder

kan konkurrere på i langt de fleste tilfælde kan et privat selskab jo kun konkurrere ved at de skærer ned på ydelsen

trykker lønningerne trykker arbejdsvilkårene for hvordan skal et privat selskab kunne tjene penge

levere en ydelse af samme kvalitet som den som

ansatte og brugere

hvis man skal udvikle samarbejdet mellem ansatte og brugere

på en god måde og den tillid som kan opbygges mellem en kommunal virksomhed og de

er sket en delvis privatisering af ydelsen så alt det her som regeringen forsøger med at presse kommunerne til mere udbud og mere udlicitering er jo udelukkende et udtryk for en ideologi hvor man ønsker at omdanne

velfærden til en butik

har flest penge får mest velfærd det er jo hele ideologien bag det der er sket i mere end tyve år det er gået meget langsomt fordi det har vist sig at private ikke kunne konkurrere med de ydelser som de kommunale selv kan levere

alligevel at få gang i processen har man hele tiden villet presse kommunerne til at øge omfanget af udbud og udlicitering den ideologi

at gøre velfærden til en butik

det er selvfølgelig derfor vi støtter det her forslag

og i højere grad lade det være op til kommunernes egen beslutning

i at vi ikke får så meget velfærd

af de andre indlæg fra fru sophie løhde

aftaler som kl laver med staten som er rigtig dårlige

jo derfor enhedslisten konsekvent stemmer imod for de aftaler der

generelt men det er de også specielt på

og så støtter vi den når den kommer med noget fornuftigt og stemmer imod når den kommer med noget dårligt hvis den kommer med noget fornuftigt nemlig at sige at nu nedbringe kravene til kommunerne om at

en vis andel af opgaverne i udbud så stemmer vi for så så enkelt er det

lidt trist til mode over at man ikke fik så meget at skulle have sagt alligevel med de mandater som enhedslisten har til rådighed men

ordføreren var inde på noget med at

og ordføreren mente at de nuværende regler var til skade for både ansatte og brugere

gøre rent hos en ældre dame

bare ikke nogen ultimative krav for at pege på en ny regering det gør vi

jo en rigtig dårlig kommune så må kommunen gøre det bedre

der vil jeg sige at nogle af de erfaringer der har været med at man i nogle kommuner har haft selvstyrende grupper

er den selvstyrende gruppe af hjemmehjælpere der sammen

oplevet færre sygedage

bedre arbejdstilfredshed

meget mere tillid til at de ansatte kan styre arbejdet selv

man opnå meget bedre resultater i stedet for den form for diktat som det

taler om i dag jo i virkeligheden er udtryk for

også i

per time at udføre den og den service

hvis man

arbejde sammen med de brugere de er sammen med

man få en meget højere kvalitet

liberalister om hvad der er private virksomheders formål en kommunes formål

velfærd men en privat virksomheds formål er at tjene penge

kan de penge en privat virksomhed skal tjene på velfærd

stor tak skal selvfølgelig lyde til medforslagsstillerne men også til det radikale venstre som bakker op om

også tak til regeringspartierne til dansk folkeparti for at gentage budskabet om at man ikke er på frihedens hold at man ikke er med til at lægge beslutninger ud til det lokale demokrati jeg synes at det er vigtigt så kort tid før et folketingsvalg at få slået fuldstændig fast at der er to veje at gå i danmark hvis det er man gerne vil lægge vægt på det lokale demokrati hvis man gerne vil værne om det kommunale selvstyre

altså socialdemokratiet sf og enhedslisten sammen med de radikale man skal satse på for højrefløjen har meldt sig under tvangsideologiens faner vi hørte jo tydeligt på herre rasmus jarlov at det var det man havde valgt det er jo lidt skuffende når man tænker på at landets indenrigsminister i sin tid skrev sit speciale om grundtvigs frihedssyn at ministeren nu har konverteret til leninismen

er bedre det med at overlade noget til de enkelte kommuner er man ikke til længere nej vi skal sidde på slotsholmen og bestemme helt ned i mindste detalje hvad det er man skal gøre i landets kommuner

en konvertit som indenrigsminister der skifter fra grundtvig til lenin

at det er lidt ærgerligt når man hører debatten her i dag

der var flere ordførere der gjorde sig lidt muntre over at det er fjerde gang vi skal tage den her debat

alligevel fjerde gang skal have debatten om handler det her forslag om at forbyde udbud eller handler det om noget andet det handler ikke om at forbyde udbud med det her forslag kan kommunerne vælge som de har lyst hvis de vil sende noget i udbud fordi de tror at det giver bedre service det giver en billigere løsning det giver bedre forhold for medarbejderne så kan de vælge at gøre det som de har lyst til for der er nemlig kommunalt selvstyre der er frihed til selv at træffe beslutninger det her forslag lægger

hen op til en frihedsdagsorden

vi går med det her er det entydigt altid en fordel at sende i udbud eller kan der være ulemper ved det

fra forskellige eksperter jeg kan nævne professor carsten greve fra cbs der påpeger at vi

relativt lidt om hvad styrken er ved udbud når det kommer hen på de mere bløde områder vi har erfaringer med det fra snerydning fra de mere tekniske ting der kan være penge at spare men når

det er derfor at vi er ydmyge nok til at sige lad os dog undersøge det

ikke bare tordner af sted i et ideologisk korstog uden at få undersøgt tingene til bunds så vi vil gerne have en undersøgelse der er jo noget der tyder på at det med at man altid kan tjene penge og altid kan gøre

ikke passer jeg nævnte i mit spørgsmål til

som noget af det første at man hvis man kigger på de ti kommuner i danmark der klarer sig bedst når det kommer til service i forhold til skat

der lever op til regeringens udbudskrav de syv af dem ligger altså under i forhold til hvor meget man sender i udbud så når vi kigger på hvilke kommuner der er bedst til at levere service i forhold til hvad man betaler i skat i kommunen

jo en indikator på at det

en fordel for kommunerne at man godt kan have god og billig service også selv om det ligger i offentligt

med det for øje at lave en god indsats hvorfor skal vi stå herinde på christiansborg og pege fingre ad dem og sige du er offentligt ansat du gør det sikkert lidt mindre godt end andre og

vi nødt til at tjekke efter om ikke de private gør det bedre det kan

at man virkelig knokler fra det offentliges side for at gøre det godt men hvis det er at man i kommunalbestyrelsen

er en opgave der kan løses bedre af et privat firma

i udbud man skal bare ikke tvinges til det

med at afbureaukratisere man kan næsten ikke åbne en avis eller se et pressemøde hos statsministeren uden

noget mindre af det der bureaukrati hvis bare der er færre regler og mindre papir bliver det hele meget bedre men hvis der er noget der er

er det udbud så er det det her tvangsudbud

for at lave et udbud og hvis det så er sådan

men det er det man risikerer når det er som det er nu hvor regeringen lægger pres på kommunerne for at man skal sende en bestemt andel i udbud så tvinges man til at fylde en hel masse ringbind

fem og tredive ringbind med udbudsmateriale

der ikke nogen der byder ind det er bøvl og papir og bureaukrati

også det kommunaldirektørerne giver udtryk for i den undersøgelse fra ugebrevet a4 som er lagt ved som bilag til det her forslag to ud af tre kommunaldirektører siger det ender i juristeri det ender i bureaukrati det ender i unødigt papirbøvl når

tvinger kommunerne til udbud hvis man derimod havde tillid til at de selv kunne afgøre det

at udbud altid er en tryllestav

den tidligere formand for kl den nuværende næstformand i kl erik fabrin

ord for han skrev et indlæg den syvogtyvende januar to tusind og ti han siger udbud er ikke nogen tryllestav

det er som om hele den borgerlige fløj tror

kommunernes egen næstformand erik fabrin siger udbud er ikke en tryllestav det synes jeg burde gøre indtryk på de borgerlige politikere her i salen

det er en fordel med udbud

det med medarbejdernes vilkår og det burde jo ikke mindst optage herre hans kristian skibby fra dansk folkeparti som jo plejer at bryste sig af

lønmodtagernes parti det viser sig jo i de undersøgelser blandt andet lo har lavet

i mange tilfælde er sådan når man sender noget i udbud

på medarbejdernes bekostning los undersøgelse viser at mange gange bliver medarbejdernes

og det betyder altså også at effektiviteten kan gå hen og blive mindre så hvis effektiviteten bliver mindre

får vi en ringere service plus at vi har nogle medarbejdere som er mindre tilfredse som er mindre lykkelige for

tryllestav der kan være en bagside af medaljen

undersøgt inden vi bare fortsætter derudaf i fuld fart så afslutningsvis vil jeg gerne sige jamen prøv at høre det har været værd at tage den her debat også selv om det

det helt klart for danskerne hvad det er for et valg der skal træffes

tonser derudad bare for at sende mest muligt i udbud uden at vide om det er en fordel for danskerne eller ej så skal man bare stemme på de borgerlige partier men hvis man gerne vil have fornuftige løsninger sund fornuft pragmatisme

udbud når det giver mening men lader være når det bare bliver bureaukrati så skal man stemme

enhedslisten og de radikale

et demokrati der bygger på at vi har decentralisme at man ude i sit lokale samfund kan være med til at træffe afgørelse om hvor

kommunalt selvstyre

have frihed og tillid ja så skal man stemme på den røde blok

mistillid kontrol og tvang så skal man stemme på den højre fløj her i folketinget for de vil tvinge

de er så optaget af den liberalistiske ideologi

mindre bureaukrati

integrationsdebatter hvor man fra socialdemokraternes side i

det faktisk er lykkedes mig at få overbevist dansk folkeparti om at udbuddet ikke er nogen tryllestav altså det er da godt at den pointe

og jeg fik nævnt den pointe syv gange siger ordføreren så det er jo godt at det er sivet ind

har altid været meget inspireret af vores broderland sverige der er meget

de kan også nogle ting i forhold til offentligtprivat partnerskab og det er da noget som vi gerne vil

vil lære af så det er vi da åbne over for jeg er ikke nogen ekspert

gør det på den ene eller på den anden måde men jeg har set i den hjemlige debat at ftf har sendt en pressemeddelelse ud hvor de i øvrigt

kigge på om ikke vi kunne lave noget mere partnerskab

offentligtprivat partnerskab frem for det med tvangsudbud som den borgerlige fløj lægger

en rigtig aftale

mærkelige lidt flyvske ordsammensætninger

kommunerne ved kommunernes landsforening og regeringen

det kunne for eksempel være at åbne

ind til den offentlige sektor så de også kan få kunder i det offentlige

rationale som så kan bidrage til at udvikle private arbejdspladser i

det vi er skeptiske over for

er at have nogle meget rigide krav om at man skal leve op til en bestemt procentsats altså der kan jo være geografiske forskelle nu var ordføreren inde på de sproglige forskelle

også geografiske forskelle fra udkantsdanmark til mere tætbefolkede byer og

forskel på hvor mange virksomheder der er der vil byde ind på offentlige opgaver så at forestille sig at man uden videre kan stille det samme krav til en vestjysk kommune som man stiller til

præcise krav som alle skal leve op til uanset

de synes er bedst for dem og der har herre hans kristian skibby da ret i at

invitere det private erhvervsliv ind det skal være frivilligt være noget man træffer en lokal aftale

tænker sådan lidt gud ved hvordan den socialdemokratiske ordfører nogen sinde kommer

jeg sagde var at

best practice hvor man altså først og fremmest kanoniserer de eksempler hvor man har haft succes med udbud og der var det jeg problematiserede at

det gør jeg så i weekenderne hvor min kone har lavet nogle helt usædvanligt lange dosmersedler jeg så skal ud at handle ind efter det synes jeg faktisk er rimelig rigidt i forvejen

jeg så midt i indkøbene hvor der er et godt tilbud skulle til at ringe hjem og spørge om jeg nu

en og tredive procent eller fem og tyve procent eller et eller andet som jeg må handle i det her supermarked frem for

så ville jeg blive endnu mere træt af det end jeg er i forvejen

tror at det med at der er tillid til at den der handler også

eller en og tredive procent i et bestemt supermarked

er så stort et problem i en socialdemokratisk verden

når man nu i sine afsluttende bemærkninger i dag jo gik så meget op i at det her var

satte spørgsmålstegn ved i min

afskaffe det samarbejde som kommunerne

giver udtryk for at de ønsker at videreføre og hvor de gerne ser et nyt mål for konkurrenceudsættelsen

at afskaffe med dette beslutningsforslag hvor de første bemærkninger på side en lyder det

man får den bedste service og der er det da ærgerligt hvis det er sådan

de varer man gerne vil have til den billige pris man fastholder det hvis der er noget jeg er usikker på så går jeg hen og spørger altså hvis jeg er usikker på om jeg kan få den her vare billigere et andet sted så går jeg da hen og ser om jeg kan få den billigere et andet sted

måske oven i købet har været inde at kigge i

at de slet ikke har den vare jeg gerne vil have hvorfor skal jeg så være tvunget til at gå hen og banke på og spørge når jeg godt ved at de

venstre vil de vil sige til de kommuner der siger

for at sige det på jysk det er rigtig træls

de enkelte stofmisbrugeres behov vi oplever for tiden en ændring i misbrugsmønstrene færre og færre misbruger heroin mens kokain og lignende stoffer vinder større udbredelse det stiller nye krav til behandlingsindsatsen vi skal reagere på de nye tendenser men vi må ikke glemme det traditionelle misbrug af især heroin der fører til de fleste dødsfald og alvorlige skader

indsatsen over for stofmisbrugerne har udviklet sig væsentligt de seneste år og der er taget en række skridt for at give den såkaldte substitutionsbehandling et kvalitetsløft der er givet mulighed for behandling med lægeordineret heroin det er forventningen at det vil bidrage til en reduktion af illegalt misbrug og risikoadfærd og til en forbedring af psykiske og fysiske helbredsfunktioner samt sociale færdigheder blandt misbrugerne de første tre af i alt fem heroinklinikker var klar til at tage patienter ind i april sidste år mens de to sidste først bliver etableret her ved årsskiftet i sidste måned var i alt cirka hundrede misbrugere i behandling det svarer til hvad vi forventede inden behandlingen startede og vi forventer fortsat at der når tilbuddet er fuldt indkørt i alle fem klinikker vil være omkring to hundrede og firs misbrugere i behandling

heroinbehandling er en højt specialiseret sundhedsfaglig behandling som sundhedsstyrelsen har fastsat meget udførlige retningslinjer for og som kun særligt godkendte læger må varetage det der giver adgang til heroinbehandling er et fortsat intravenøst misbrug den ordinerede heroin kan alene indtages i injicerbar form

behandlingen tager sigte på de misbrugere som fixer heroinen

i beslutningsforslagets første punkt opfordres regeringen til at udvide ordningen til også at omfatte rygeheroin det er et klart sundhedsfagligt spørgsmål som der findes et klart svar på sundhedsstyrelsen mener på nuværende tidspunkt ikke at det videnskabelige grundlag og de praktiske erfaringer med anvendelse af rygeheroin er tilstrækkelige til

rygning af heroin rejser problemer både i forhold til

med hensyn til arbejdsmiljø er der jo et personale at tage hensyn til det kan måske til en vis grad klares med udsugning osv sådan som man har gjort

der som det eneste sted har indført en adgang til at ryge heroinen men det er vanskeligere når det kommer til det behandlingsmæssige det er nemlig ikke lige let at dosere rygeheroinen så stofmisbrugeren får den ønskede mængde det er betydelig lettere med den injicerbare heroin hertil kommer så de helbredsmæssige problemer selv om der ikke findes

tag hjem doser det vil jeg gerne advare imod som ordningen er i dag skal stofmisbrugeren møde op to gange dagligt

overvåget i klinikken netop kravet om fremmøde to gange dagligt er et af hovedpunkterne i ordningen for det er ikke heroinen der i sig selv hjælper misbrugerne men derimod de sociale og sundhedsfaglige tilbud som misbrugerne får i intensiv grad når de skal møde op to gange dagligt for at få

åbnes for tag hjem doser af heroin efter regeringens opfattelse er der her tale om kardinalpunkter i vores ordning med heroinordination så regeringen ser ikke noget grundlag for at iværksætte en udredning af muligheden for at ordinere heroin til selvadministration i form af tag hjem doser og mig bekendt er der heller ikke udenlandske erfaringer

for at øge det her forsøgs mulighed for at tiltrække hårdt ramte misbrugere men jeg forstod ikke helt det argument der blev fremført som det vigtigste nemlig at hvis man bruger rygeheroin kan det give misbrugeren ekstra sundhedsproblemer er det ikke et større sundhedsproblem for en misbruger at lade være med at tilmelde sig ordningen og i stedet

sin heroin på det frie marked og injicere under usikre vilkår uden for den

herunder brug af rygeheroin eller heroin i tabletformer så sundhedsstyrelsen

undersøge det jeg nævnte bare hvad jeg tror er vigtigt at der altså er nogle særlige problemer i forbindelse med rygeheroin nemlig risiko for kræftfremkaldende skader i luftvejene

at der ryges i det offentlige

ved at sige at sundhedsstyrelsen skal lave en undersøgelse for at se om det vil være muligt at man kan ryge heroinen

og dernæst høre når sundhedsstyrelsen skal lave

baggrund af at man kan starte et forsøg eller bliver det udenlandske erfaringer

steder man gør det og vi synes at det er aldeles uholdbart og helt i modstrid med formålet med disse klinikker

vigtigste formål er at man kommer der to gange om dagen og at man derfor kan få en social behandling

vi undgår at man sælger

om det var en mulighed så der står jo ikke noget om at

ene det andet er at at

vi har gjort med lægeordineret heroin er at vi har startet

ikke virke og vi skal så revurdere selve

at

i københavn og eventuelt en anden storby

i orden at sundhedsstyrelsen iværksætter en undersøgelse af det man kalder andre administrationsformer end injektion af heroin

om mulighed for videresalg og det tror

om selve formålet med heroinklinikkerne som jo er at man skal komme der så regelmæssigt at man kan komme

og dermed med det samme afsløre at vi i venstre ikke kan støtte det fremsatte beslutningsforslag fra enhedslisten i beslutningsforslaget foreslår enhedslisten at man dels skal ændre reglerne for heroinbehandling således at der her og nu skal tilbydes behandling med rygeheroin

mulighederne for at ordinere heroin til selvadministration i form af tag hjem doser med satspuljeaftalen for to tusind og otte blev regeringen og satspuljepartierne enige om at der som opfølgning på sundhedsstyrelsens udredning af ordination af injicerbar heroin skulle åbnes mulighed for anvendelse af lægeordineret heroin i behandlingen af stofmisbrugere partierne aftalte samtidig at der med udgangen af to tusind og elleve skulle foretages en evaluering af behandlingens effekt

behovet for justering af de faglige retningslinjer da vi indgik den aftale havde vi i satspuljekredsen en forventning om

klinikkerne i københavn hvidovre og odense først startet op på behandlingen i martsapril måned sidste år mens klinikkerne i aarhus og esbjerg først blev etableret omkring årsskiftet to tusind og ti

fortsat er forventningen at omkring to hundrede og firs stofmisbrugere vil være i heroinbehandling når tilbuddet er kørt fuldt ind i samtlige fem klinikker og erfaringerne fra udlandet viser i øvrigt også at behandlingen kan have en langsom opstartsperiode set i lyset af den lidt senere opstart og især i betragtning af at alle klinikker jo ikke startede samtidig har sundhedsstyrelsen i sin faglige vurdering nu foreslået at evalueringen bør udskydes til udgangen af to tusind og tolv så man kan sikre

en tilstrækkelig kvalitet i evalueringen i forhold til såvel patientgrundlag som observationsperiode på den baggrund kan vi ikke i venstre støtte at vi blindt tilsidesætter den faglige evaluering som for alle parter burde være nødvendig for at kunne vurdere eventuelle behov for ændringer i administrationsformen

grundlæggende holdning i venstre at når vi taler om beslutninger som dem vi drøfter i dag hvor skal vi basere vores beslutninger på viden frem for tro

og derfor kan vi ikke støtte at vi ikke afventer den aftalte evaluering

i dette tilfælde rygeheroin som sundhedsstyrelsen i øvrigt på nuværende tidspunkt ikke finder at der er tilstrækkelig videnskabeligt belæg eller videnskabelig evidens for at kunne tilbyde vi vil derfor

dermed foreligger en sundhedsfaglig vurdering af behovet for eventuelle ændringer i administrationsformen i forhold til enhedslistens andet forslag om at gennemføre en udredning

mulighederne for at ordinere heroin til selvadministration i form af tag hjem doser stiller jeg mig selv spørgsmålet hvor vi overhovedet skal hente erfaringerne

fordele og ulemper ved at ordinere heroin i tag hjem doser altså mig bekendt findes der ingen steder i verden hvor man har mulighed for

injicerbar heroin med hjem og så er det vel i sig selv ganske svært at gennemføre

bemærker da i øvrigt også at enhedslisten selv

skriver at andre lande administrerer lige så stramt som i danmark og på den baggrund forekommer det altså ganske vanskeligt at skulle tage en saglig debat om fordele og ulemper når erfaringerne mig bekendt

giver anledning til en lang række principielle overvejelser herunder

kravet om fremmøde to gange dagligt i sig selv er en af hovedpointerne i den nuværende ordning på grund af de intensive sociale og sundhedsfaglige tilbud og på den baggrund skal jeg så meddele at vi i venstre ikke kan støtte det fremsatte

det

kan ordføreren bekræfte at man dagligt i danmark giver flere tusind morfinpiller med hjem kan ordføreren bekræfte at man dagligt giver flere tusind smertestillende

sovepiller

i forhold til ordførerens indledende bemærkninger om at vi blander nogle ting sammen

har læst beslutningsforslaget fra enhedslisten

at man skal indføre muligheden for rygeheroin

i satspuljekredsen aftalt at afvente evalueringen jeg troede at vi havde en fælles aftale om at meget fornuftigt at afvente resultatet af

inden vi begynder at stemme om konklusionen dernæst står der i beslutningsforslaget at man skal undersøge fordele og ulemper ved de her tag hjem doser

i sig selv så bemærker jeg bare i al stilfærdighed at der ikke findes noget sted i verden hvor man har indført tag hjem doser hvor i alverden er det så vi skal indhente erfaringer om fordele og ulemper

selve den måde man udleverer heroinen på

ordføreren blander to ting sammen

handler om selve

at forvirre hovedparten af de deltagende her i salen på et højere plan med det spørgsmål som i hvert fald lignede et spørgsmål til mig som ordfører

vi har aftalt en evaluering i satspuljekredsen det håber jeg at vi er enige om er det så ikke meget normalt

skal omfatte en vurdering af et eventuelt behov for ændringen af administrationsformen osv afventer resultatet af den evaluering inden man begynder at stemme om konklusionen i folketingssalen det synes vi er et meget

skal bede sundhedsstyrelsen om at lukke øjnene og så kører vi bare derudad med alle mulige ting og sager

en redegørelse vi siger jo klart at

kan være en fordel

at klare et job en aktivering eller sociale aktiviteter det giver jo sig selv at hvis man skal bruge flere timer om dagen på at komme frem og tilbage

man forhindret i at gøre andre ting det er jo en ulempe

det er derfor at jeg ikke kan forstå at man

gå i gang med en udredning for at se hvad der er

hvad der er af ulemper så kan der godt

starte et forsøg med tag hjem doser

ender med at sige at vi må stoppe her

på grund af de intensive sociale og sundhedsfaglige tilbud

kan være med til at hjælpe nogle misbrugere ud af deres misbrug

at gennemføres en udredning i forhold til

mulighederne for at ordinere heroin til selvadministration

må man jo have et eller andet man kan forholde sig til

hvor i alverden er det så vi skal finde de erfaringer

tænke igennem at der er nogle ulemper

sværere at få folk i behandling

fordele for eksempel at

kommer ind i ordningen i stedet for at være på det illegale marked og nogle fordele der gør at det er nemmere

revalidering eller i aktivering

ikke skal møde op et bestemt sted to gange om dagen der er fordele og ulemper

redegørelse og så ud fra den beslutte

måske skal være foregangsland

måske skal vi lade være men regeringen plejer jo at sige at det er meget vigtigt at danmark går

en lille delanalyse

sat i gang det håber jeg også

på baggrund af det her beslutningsforslag

sidste stykke tid er at jeg har været ude og tale med forskellige stofmisbrugere

har prøvet at undersøge hvad der sker på området

er det vi tilbyder og hvad kan vi tilbyde i stedet for nogle af de stofmisbrugere jeg har talt med fortæller at de aldrig nogen sinde har

inden de kom ud til et sted hvor der er lægeordineret heroin

det er det de bliver tilbudt det mener jeg er forkert

hvis det er den gruppe vi skal have fat i

skulle have tilbuddet så jeg synes det vigtigste

her beslutningsforslag må være at

haft et behandlingstilbud for at komme ud af

optimalt det gør at jeg stiller nogle spørgsmål til hvordan det her forløber og derfor kunne

i centrene jeg har bedt ministeren om

og også tale med nogle af de mennesker det her har med at gøre jeg har talt med seks syv stykker der har været ude i det det kunne være at

jeg ved at der er et center

oplysninger om så vi blev klædt lidt bedre på

vi taler om derfor synes jeg også at det kan være svært at tage

det harmonerer med det vi i sin tid besluttede jeg er ikke interesseret i at

sætter nogle nye tiltag i gang

udeomkring på gaderne det er rigeligt med de stoffer der

at have derhjemme men det er det ikke med heroin det synes jeg ikke vi skal have ud på gaden så det er vi

op og finde ud af hvad der sker på området og

meddelt på forhånd at der ikke var nogen fra s

det er fuldstændig frit der er ingen tvang fra formandsstolen

dem der er afhængige får mulighed for behandling og skadereduktion men desværre er virkeligheden meget anderledes mange mennesker i danmark er afhængige af hårde stoffer og mange af de mennesker er så syge

for at blive raske mange af de mennesker har et højt forbrug af illegale stoffer

mange af dem begår rigtig meget kriminalitet for at købe stofferne og andre tyer også til prostitution

skaffe sig pengene folketinget har anerkendt de særlige tiltag der skal til for at behandle stofmisbrugerne men også for

muligheden for at man som stofmisbruger kan få lægeordineret heroin en ordning som sf har kæmpet for i mange år derfor var det også en kæmpe sejr da et flertal besluttede

anerkendende videnskabelig behandling af stofmisbrugere frem for en meget moraliserende tilgang

allerede da vi indførte lægeordineret heroin havde vi

med lægeordineret heroin går ud på at man som stofmisbruger kan indtage sin heroin via blodårerne i dag er der cirka fem og halvfjerds brugere i heroinbehandling men sundhedsstyrelsen har anslået at den potentielle målgruppe

derfor alt for få der tager imod tilbuddet

forklaringer på hvad der kunne være årsagen til

det er udleveringsreglerne mange potentielle brugere tager ikke imod behandling på grund af for restriktive regler om udlevering

at man skal dukke op to gange om dagen for at indtage sin medicin nogle faggrupper giver udtryk for at disse regler giver borgerne mulighed for en struktur i

de kommer to gange mens andre giver udtryk for at de rigide regler er en hindring for at nå gruppen optimalt

udsigten til at transportere sig gennem byen to gange gør at mange misbrugere siger fra over for tilbuddet

stofmisbrugerne der profiterer godt af behandlingen kommer længere væk fra arbejdsmarkedet fordi reglerne forhindrer dem i at passe et arbejde

forklaring er at reglerne omkring indtagelsen er ret restriktive lægeordineret heroin skal som sagt

indtage stoffet i og bliver derfor nødsaget til at gøre det i halsen eller i lysken

fare for eget helbred derfor vil rygeheroin også være et sundere alternativ for denne gruppe

etniske minoriteter en meget sårbar lille gruppe som vi i forvejen har meget svært ved at nå en tredje forklaring på

er så få der får selve behandlingen er jo at reglerne er så strikse at det er svært at til behandling

for stofmisbrugere der ikke profiterer

mener vi man skal gøre hvad man kan for at nå gruppen

ingen tvivl om at de er meget meget syge og derfor skal vi gøre hvad vi kan for at behandle minimere skaderne

og så er det jo også fantastisk at

den sidegevinst at man kan få gjort noget ved kriminaliteten

for eksempel at ryge det mindsker det også skaderne efterfølgende derfor

og anerkende nogle af de andre erfaringer

på området i sf ønsker vi at møde stofmisbrugerne der hvor de er

hele tiden udvikler nogle nye metoder til at nå

en undersøgelse for at se hvad det er man ryger og hvilken effekt

man har indført adgang til

oplyst i et svar fra sundhedsministeren tidligere nemlig at

få reduceret selve skaderne så synes jeg faktisk det er en rigtig rigtig god ting at

også prøver med nogle andre måder at indtage stoffet på jeg tror det

der arbejder med de her mennesker siger jo at der skal være flere forskellige former for behandling og

meget fleksible i forhold til hvordan vi møder dem og hvor mange gange de skal dukke op jeg tror det vigtigt at man lytter til de mennesker der arbejder

syge mennesker som stofmisbrugerne

det var i juleferien men det vil jeg ikke hænges op på fulgt en af de borgere som er med i det her projekt om

lægeordineret heroin

en rigtig rigtig positiv udsendelse pludselig var det positivt han skulle stå op til noget han fik overskud til at mærke verden han havde fået tro på sig selv og mod til måske virkelig at komme helt ud af sit misbrug

synes jeg at udsendelsen viste at der var nogle der troede på ham og at der var nogle der forventede noget af ham

rigtig rigtig god historie nu har vi jo så lige hørt at der

kan fortælle lidt negative historier

at gentage de to ting som enhedslisten har

en udredning af selvadministration i form af tag hjem doser

det fordi jeg må sige at at i forhold til at udvide ordningen til også at omfatte rygeheroin

siger jeg nej jeg er på linje

vi kan sagtens lave en udredning en undersøgelse

lad os bare gøre det den anden del af beslutningsforslaget som hedder en udredning af selvadministration i form af tag hjem doser

undersøgelser udredninger eller andet jeg mener det er et helt forfejlet spor

i starten af min tale at vi har taget

med forsøget med lægeordineret heroin

et forsøg som vi selvfølgelig skal gøre vores erfaringer med og som kræver en evaluering oven i købet en evaluering som vi alle sammen har været enige om og skulle vi nu ikke gøre os

erfaringer med det projekt vi har sat i verden før vi kaster os ud i noget nyt så derfor siger vi nej til beslutningsforslaget som det ligger og så skal jeg hilse fra det radikale venstre som desværre ikke kunne være til stede og sige at de også er stærkt bekymret

forslag i særdeleshed punkt to i forslaget vil

alligevel sige tak for nogle positive bemærkninger om at

sætte gang i nogle redegørelser

seriøse overvejelser om om man skal udvide den eksisterende ordning med nye former

starte med at sige tak til dansk folkepartis

ordfører for de bemærkninger som

de tog udgangspunkt i virkeligheden i hvordan det ser ud til at virke udeomkring

udvide ordningen med flere former end der er i dag

om det så kan føre frem til et ændringsforslag

ligesom får skubbet processen videre men jeg synes faktisk at vi er startet i dag med en proces

den her ordning der jo skal hjælpe

så alvorligt misbrug at det næsten er umuligt at

bare minder om et et ordentligt

angår den første del nemlig spørgsmålet om at udvide med andre former jeg forstod at ministeren måske var mest tiltalt af tabletformen

synes jeg er rigtig positivt hvad angår den anden del af forslaget nemlig at få en redegørelse

tage doserne med hjem har vi haft lidt debat om det

korte bemærkninger

lige præcis fordi vi ikke mener at man bare kan beslutte at gøre noget sådant

redegørelse kan jo på en meget god måde få fordele og ulemper sat op over for hinanden fordelene ved at man skal møde op er selvfølgelig dem vi har

at det kan være en god måde for nogle

at være i revalidering og på den måde komme ud af misbruget

flere timer om dagen på at

nogle af de andre positive

en fare for hvis man tog det forslag

med heroin og stoffer og piller og alt muligt andet

så marginal forøgelse af markedet der

blive tale om at jeg synes at man kan tillade sig at sige

mindre end de fordele man får ved at folk kan få et lidt mere normalt liv hvis de får lov til at tage doserne med hjem og bruge dem på på den måde jeg forstår helt ærligt ikke at man er så bange for at få

ikke er så glade for at få ud nemlig at nu begynder folketinget at overveje om folk skal have heroin med hjem som de kan gå ud og sælge på gaden det forstår jeg godt men spørgsmålet

man skal overveje hvordan man kan hjælpe flere mennesker

som det ser ud og det må vi jo så give afkald på

men kan vi være med til at skabe et flertal for et eller andet hvad angår udvidelsen af mulighederne for at hjælpe folk i den eksisterende ordning

vi selvfølgelig forfølge dem